folketingsgruppe henrik sass larsen har den enogtyvende marts to og tretten meddelt mig at jesper petersen med virkning fra samme dag er optaget i socialdemokratiets

det er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

afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget

det er ikke tilfældet vi går til afstemning

er ikke tilfældet forhandlingen er sluttet

ikke tilfældet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

med en betænkningsafgivelse sidst i april det er en sag der har rigtig mange aspekter og der er rigtig mange interessenter

en uge efter at den her tidsplan er vedtaget

indkaldt til et ekstraordinært udvalgsmøde og et flertal i udvalget tvinger nu en tidsplan igennem

betænkningsafgivelse den tyvende marts altså godt og vel en måned tidligere end det der i øvrigt uden indsigelser var vedtaget en uge i forvejen fem deputationer og syv og halvfjerds spørgsmål blev presset igennem på meget kort tid inden påske der ligger også meget landdistriktspolitik på det her område og landdistriktsudvalget har haft en begrundet forhåbning om

være med ind over i det her arbejde det har der så ikke været tid til og nu har vi så i dag anden behandling og

skal tilsyneladende presses igennem tredje behandling på torsdag jeg har meget svært ved at forstå

der ligger til grund for at man pludselig skal lave det her lovsjusk og presse det her

hvor er alle de fine ord om god regeringsførelse og hvilke partier er det der ønsker

få forslaget tilbage til udvalgsbehandling mellem anden og tredje

og drøftede hvilke lovforslag udvalget ud fra en landdistriktssynsvinkel skulle behandle i udvalget besluttede vi så at behandle

til lov om ændring af planloven jævnfør det nu foreliggende l en hundrede og syv og fyrre nu har vi så det problem at vi i dag har haft miljøministeren i samråd og vi vil da gerne kvittere for at ministeren kom med så kort varsel men problemet er jo at vi skal haste det igennem det vil sige at

have været frist for spørgsmål i dag men jeg kan se at miljøudvalget allerede senere på dagen afgiver tillægsbetænkning og bare nødt til at sige at det er meget meget uheldigt at når der er to

pludselig bliver rykket en hel måned ved tidsfristen måske skulle man

det var sådan at den anden april var der frist for spørgsmål den ottende april frist for svar den enogtyvende april frist for

betænkning så rykker man altså lige pludselig hurtigt

rent parlamentarisk hvordan og hvorledes man ellers vil håndtere det stemme for

eller imod forslaget er en helt anden historie men i selve det parlamentariske arbejde synes jeg at vi parlamentarikere skylder hinanden at give tid til at kunne arbejde det igennem det er helt utilfredsstillende at vi har sagt i dag at man skal stille spørgsmål til miljøministeren efter hun har været i samråd med os her i formiddag

og tredjebehandles på torsdag

som parlamentarikere altså ikke er en rigtig måde at behandle hinanden

dermed skal jeg selvfølgelig også opfordre til at miljøudvalget i eftermiddag om at man vil respektere det arbejde

kan blive sidestillet og komme med de synspunkter

er meget vigtige synes vi i hvert fald for

ikke var mulighed for at folketinget

man har endda været så fræk at indkalde miljøudvalget til et ekstra møde for at fremrykke tidsplanen

går ind for lovsjusk

lige pludselig skal hastes igennem

og dermed ikke er er med til at skabe det brede fundament og det brede samarbejde men bare presser tingene igennem så vi tager stærkt afstand fra den metode det her

borgere i danmarks sjettestørste by nemlig randers som nu bliver totalt ramt

forvaltningsarbejde flere millioner kroners forvaltningsarbejde på at gøre klar til at få et stort varehus i danmarks sjettestørste by

grotesk når vi har en situation hvor

de fem største byer stadig væk har lov til at lave store varehuse uden for centrum

mens en by som randers ikke kan

en bilka og

fuldstændig væk jeg synes det er grotesk

sagen med miljøministeren og lige meget

afstand til at tage ansvar i den her sag

en situation hvor

her millioner af forvaltningskroner på at sørge

kunne vedtage det når man nu sørger for at

er arrogant jeg synes det er sørgeligt

stort flertal inklusiv socialdemokraterne i randers byråd

i salen fra

hvis det kommer til at koste dem noget hvad så jeg synes det er sørgeligt

almindelige danskere

fem hundrede og halvtreds arbejdspladser i en by som randers ikke

i en by som ellers har oplevet

det meget smalle flertal inklusiv miljøministeren

i det mindste vil kunne åbne for en dispensation

jeg håber på at det smalle flertal

at man sidder og laver noget for nedrullede gardiner og finder ud af hvordan man kan køre noget igennem jeg har troet at det var et spørgsmål om at man havde behov for den tid

man lige kan luske noget igennem

være rigtigt at et udvalg her i folketinget forhindres i at behandle et lovforslag ordentligt fordi nogle

og derfor vil de gerne have at loven skal træde lidt før i kraft sådan at man ikke kan få et supermarked i hvad det er man går og roder med jeg må bede miljøministeren komme herop og forklare om det virkelig er tilfældet at

helt urimelig måde

kan undre mig at enhedslisten sidder og smiler sådan

jo altid om

ordentlig tid til at behandle det i landdistriktsudvalget

at vi overholder alle formalia i den her sag

så det i lighed med miljøudvalget er i stand til at lave det fornødne arbejde i forhold til det her lovforslag som jo ikke hastes igennem men køres igennem fuldstændig i

betænkning jeg går da ud fra at herre per clausen ved at der skulle være tid til at man kunne nå det

jeg er da nødt til at henvende mig til ministeren

venstre taler hele tiden om et hastværksarbejde og man får indtryk af at det nærmest en bananrepublik og tæt på en revolutionstilstand men sagen er jo at vi overholder hvert eneste ord og bogstav

da naturligt at man kan rette henvendelse til et udvalg men det forstår jeg

den her debat kan sige det skulle lige være sket i en regering

at det kom til at foregå i det tempo så skulle man have hørt herre per clausen men det skifter åbenbart alt efter om det er noget som herre per clausen

om miljøministeren havde været initiativtager til eller på nogen måde arbejdet for at tidsplanen blev fremrykket i folketingets miljøudvalg

kunne mande sig op

folketingets medlemmer men jeg tager åbenbart fejl jeg synes det er sørgeligt

havde vedtaget i randers kommune igennem rigtig lang tid

andet spørgsmål og det er

folkeparti og enhedslisten så bare have sagt nå ja men det er jo demokratiske spilleregler og det kan man jo gøre og så videre

gjort det på i den her sag jeg synes det er sørgeligt jeg synes det er skammeligt

regeringen stemmer imod at man kan skabe et øget frit valg på tv området

i forhold til antenneforeningerne

øget

og vælge en anden tv udbyderform

på tv området for de danske tv seere

jeg tilsagn der kom fra kulturministeren da vi

regeringen ikke vil sikre frit valg

om ændringsforslag nummer en af et mindretal

tiltrådt af et mindretal

jeg slutter afstemningen for stemte seks og fyrre imod stemte tre og tres

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning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

i salen

vi åbner forhandlingen det er

natur og miljøområdet lovforslaget indeholder fem hovedpunkter som har til hensigt at forenkle og afbureaukratisere reguleringen på området kommunalbestyrelsens forpligtigelser til at underrette miljøministeren om deres tilsyn med vandforsyningerne forenkles kommunalbestyrelsens og miljøministerens forpligtigelse til at underrette sundhedsstyrelsen om afgørelser efter vandforsyningsloven forenkles og sundhedsstyrelsens faste klageadgang over afgørelser

ophæves miljøministerens godkendelse af regulativet for de tidligere amtsvandløb ophæves

skal fremover være brugerfinansieret så langt så godt men samtidig skal kvalitetsstyringssystemet for den kommunale sagsbehandling på natur og miljøområdet ophæves lad mig med det samme sige at i venstre er vi generelt positive over for

de offentlige offentlige sagsgange og det er selvfølgelig glædeligt at regeringen deler denne tankegang men at fjerne kvalitetsstyringssystemet for miljøsager synes vi nærmest lyder som en dårlig joke sagsbehandlingstiderne i vores kommuner svinger utrolig meget natur og miljøklagenævnet er jo nærmest ved at drukne i klagesager og der ansættes jævnligt flere personer i klagenævnet

de lange sagsbehandlingstider er en voldsom forhindring

vækst og jobskabelse idet dansk

et af de største vækstpotentialer og samtidig

forbedre den danske valutaindtjening regeringens reaktion på denne problemstilling er altså en afskaffelse af kvalitetsstyringen i sagsbehandlingen i kommunerne det er simpelt hen bare ikke godt nok at man begrunder ophævelsen med at miljøministeriet således har tillid til at kommunerne vil løse deres opgaver på natur og miljøområdet faglig tilfredsstillende når man blot lukker øjnene for det egentlige problem nemlig

lange sagsbehandlingstider i nogle kommuner

står vi over for en situation hvor kommunen jo skal afskaffe et system

væsentlig længere sagsbehandlingstider jeg synes at ministeren burde være lydhør over for de høringssvar som problematiserer denne fjernelse af kvalitetsstyringen i selve høringen er der en række kommuner der udtaler store bekymringer over dette forslag ja selv

naturfredningsforening er modstander af at afskaffe systemet man kan spørge sig selv hvor mange parter

komme med argumenter for at regeringen

er man på vej til at begå en fejl vi udelukker ikke at der kan ske ændringer i kvalitetsstyringen men det bør indeholde for eksempel offentliggørelse af gennemsnitlige sagsbehandlingstider certificering af medarbejdere med videre vi mener at det er vigtigt at de enkelte byråd har en mulighed for at sammenligne deres administration

bliver betjent optimalt det er utroligt at regeringen som ellers påstår at ville understøtte vækst nu vælger at slippe alt overblik over en af de største vækstfremmere i det offentlige system lad mig gentage i venstre går vi ind for forenkling af det offentlige bureaukrati og lettere sagsgange

lovforslag som i sidste ende kan hæmme vækst går vi ikke

og miljøområdet og derfor er det jo vigtigt at vi hele tiden sørger for at deres arbejdsbetingelser er så gode som muligt samtidig med at vi selvfølgelig skal sikre den højst mulige kvalitet derfor bidrager det her lovforslag til en forenkling og en afbureaukratisering af reglerne på natur og miljøområdet jeg stoler på og det gør vi generelt

og regeringen at kommunerne kan varetage deres ansvar

også afgørende at vi giver dem plads til at fokusere på resultaterne

de enkelte processer og de proceskrav der koster penge og sinker udførelsen af vigtige opgaver vi ønsker alle sammen at få mest mulig natur og miljø

er grus i maskineriet

det her lovforslag er jo en del af en samlet pakke der skal lette kommunernes administration på netop miljø og naturområdet for i alt tres million kroner frem til to tusind og femten det er en del af den kommuneøkonomiaftale der er lavet mellem regeringen og kommunerne en kommuneøkonomiaftale som i parentes bemærket

lang række løft på det grønne område store investeringer i klimatilpasninger og andre ting

også noget kommunerne selv har efterspurgt

som det er blevet nævnt at kommunerne ikke længere skal indberette resultaterne af deres tekniske tilsyn med vandværkerne til miljøministeriet det betyder ikke at vandkvalitet og vandmængde skal undtages og på den måde sikrer vi at det gode drikkevand stadig væk vil være en realitet i danmark men ved at forenkle

vi kommunerne plads til at fokusere på vigtigere opgaver derudover foreslår vi at ophæve kvalitetsstyringsloven på hele natur og miljøområdet det mener vi er en vigtig forbedring for det giver kommunerne et frirum til at sikre den høje kvalitet på den måde der er bedst og mest effektiv i deres

må bare huske på at kvalitetsstyringsloven jo også dikterer en række proceskrav og derfor kan vi friholde

og faktisk skabe nogle bedre muligheder for

forvaltningsmæssigt i kommunen kan arbejdes bedre på tværs til gavn for

og borgerne i kommunen det var jo en lov der havde til formål at styrke kommunernes forvaltning da de overtog en række

er dog stadig frivilligt for kommunerne om de vil fortsætte med at arbejde med kvalitetsstyring på de områder hvor der er behov for det men den vurdering er nu en gang lettest at lave der hvor administrationen foregår nemlig direkte i kommunerne i danmark har vi noget af verdens reneste drikkevand og det skal vi selvfølgelig blive ved med at have derfor sikrer regeringens forslag at kommunerne stadig vil have præcis de samme tilsyn med vandværkerne som de havde før

lovforslag vil afskaffe unødvendigt bureaukrati samtidig med at

kvalitet på hele natur og miljøområdet og det er derfor

som skulle kunne håndtere det her område efter kommunalreformen blev en realitet det er sket men vi kan også se at

er der også behov for at man for eksempel kan

nogle proceskrav sådan at man kan arbejde på tværs af forvaltningerne og dermed tilpasse systemet til de lokale forhold

vi en uenighed mellem socialdemokratiet og venstre vi tror på at kommunestyret i danmark er godt tjent med at vi fritager kommuner fra krav til hvilke processer procedurer og

skridt der skal tages og flytter fokus til at handle om målet og det er måske den forskel der så tegner sig i dansk politik i forhold til kommunestyret men den står jeg gerne ved

er at vi giver nogle bedre muligheder for kommunerne vi giver mulighed for at samarbejde bedre på tværs af forvaltningerne og så giver vi dem mulighed for at fokusere indsatsen og ærligt talt tror jeg at det er det vi vi alle sammen er bedst tjent med men vi kan

når kvalitetsstyringssystemet

blandt andet ude i kommunerne og

behandlet rundtomkring men det bekymrer overhovedet ikke socialdemokraterne vi hørte at de tror på at det hele bliver godt at drikkevandet er sikret de næste mange år frem i tiden vi tror

derimod at det her er et af de områder hvor regeringen burde lytte og burde finde en løsning som kunne tilgodese de kommuner

sager der ellers vil havne i naturklagenævnet

jo alle sammen at den her røde regering

færre sager i naturklagenævnet men at der derimod kommer flere så kan man stå og forklare at

det hele skal gå hurtigere

det halve men fakta er jo bare at det bliver som en prop i systemet mange af de

ikke fremad derfor er

ministeren har fremsat

man kan omstrukturere og at

være mindre udgifter til administration og

behandling af de her sager det synes vi også er positivt så vi vil sige at vi er er lidt skeptiske

vi håber på at ministeren vil lytte

høringssvar der er fremkommet og at vi ligesom kunne tage en forhandling eller en drøftelse

man kan sige otte og halvfems forskellige systemer derude

deres sager tager

gør at man kan se hvad den gennemsnitlige

sagsbehandlingstid er er udeomkring i

undgå alle de her klagesager som jo netop

og vi håber selvfølgelig også på at

blandt andet enhedslisten og de konservative

igen vist folketinget at man ikke respekterer

i de forskellige sager men det håber vi på at vi

forenkling af procedurer og regler det er

som omhandler forskellige

inden for natur og miljøområdet hvor der har været

er er vi positive over for den forenkling der her er lagt frem

vi forventer at det ikke

kvalitetsstyringssystemer som passer ind i deres

sikre en ordentlig administration

man skal selvfølgelig stadig væk kunne dokumentere de ting som er er krævet

det har været meget kritiseret

at der har været så stramme proceskrav til

lave forenklinger for for tres million

er halvdelen af det beløb som som vi snakker om her og derfor

det jo lidt morsomt at høre ordførere stå her og sige at at kommunerne er imod

når det faktisk er en del af aftalen med

massiv indsats for

vi har set i danmark og som desuden bekræfter aftalen mellem regeringen og kommunerne om initiativer i forlængelse af vand og naturplanerne så det her er kun en lillebitte del af

en større aftale med

andre har nævnt nogle af de forenklinger der

er nogle indberetninger der bliver sendt hen til nogle kontorer som måske en gang imellem kigger på dem og måske en gang imellem ikke kigger på dem

det er fornuftigt at der bliver brugerfinansiering på på pumpelag og og på den måde er der en række små

der vil jeg sige at

gerne sige herfra alle kommuner skal lave mere kvalitetsstyring det skal de på natur og miljøområdet

er forskellen er jo sådan set at de selv

at de selvfølgelig overholder loven men også for at de indfører nogle styringssystemer som de selv kan bruge den eneste forskel her er

det bør de faktisk selv finde ud af at lave

for at det ikke går helt godt alle vegne

hver gang man laver forenklinger kan man jo ikke komme helt uden om at den risiko kunne være der

man ikke er helt på det rene

på natur og miljøområdet i nogle få kommuner her i landet så vil jeg sige ja det

men det løser vi jo ikke ved at pålægge alle kommuner i hele landet en bestemt række proceskrav så hvis det nu var det der var drivkraften

de forslag vi har her der var vejen frem så var det i virkeligheden noget helt andet

indimellem ser ud til ikke helt at have forstået

gang jeg tog det op var mens den nuværende kommissær

gennemgå miljølovgivningen og administrationen af miljølovgivningen med henblik på at få et enklere system jeg fik selvfølgelig

det var der ingen grund til fordi det hele var nogenlunde som det skulle være og det var altså under en frihedsorienteret afbureaukratiseringsorienteret regering

så senere forsøgt at følge op på flere gange og der er selvfølgelig det problem i det at når man foreslår en regel ændret eller en bureaukratisk instans fjernet så viser det sig ganske ofte at der var gode grunde til

og indføre den her kontrol

set er glad for at vi i dag kan behandle et lovforslag som på en række relativt små områder bevares reducerer omfanget af bureaukrati og kontrol i danmark og det synes jeg sådan set er positivt selvfølgelig jeg have den samme skepsis som enkelte af høringssvarene giver udtryk for

når kl og finansministeren er enige om

så kan man godt indimellem få indtryk af at det måske mere er tænk på et tal end en reel analyse af hvad der kan spares men det har man dog ikke desto mindre været enige om man godt kunne og så kan man jo da i hvert fald i udgangspunktet bruge de penge bedre på noget andet og

set i lighed med flere andre ordførere

er omkring et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling det er værd at sige at der jo ikke

kommuner der er bekymret for hvad der vil ske hvis den statslige tvang for hvordan det skal indrettes bliver afskaffet

for disse kommuner kan jo bare beholde det system der eksisterer i dag jeg går da også ud fra at kommunerne er i stand til selv at sikre at der sker en udveksling af erfaringer benchmarking som det vist nok

nu om dage hedder når man sammenligner de bedst mulige resultater og prøver at blive bedre alle sammen

det så jeg synes sådan set at det må siges

være et ikke sådan overvældende modigt og dristigt dristigt og

i udvalgsarbejdet og stille alle de relevante spørgsmål til ministeren og jeg skal nok med stor omhu arbejde for

men men det ændrer jo ikke noget ved at jeg har den grundopfattelse at der sikkert også findes nogle svar på det som går ud på at det her ikke behøver at betyde forringelser måske

regler for hvordan ting skal organiseres kan bruge pengene mere fornuftigt og mere rigtigt og mere hensigtsmæssigt og i alle kommuner er man da i den lykkelige situation at man har haft et

som man så forhåbentlig kan holde fast på jeg har da selvfølgelig også bemærket at

ikke bare landbrug fødevarer og nogle enkelte kommuner men også danmarks naturfredningsforening er er bekymret og jeg vil også sige at

bliver en af de ting som vi kommer til at følge i de kommende år altså hvordan udviklingen i den kommunale

hele tiden at være opmærksom på om der er behov for at gribe ind

er problemer snarere end at blive et generelt regelsæt som er unødigt bureaukratisk så selv om det ikke er store ting der ligger i det her lovforslag

er stor fortaler for regelforenkling især de regler som er fastsat fra centralt hold og som stresser kommunerne unødigt vi er derfor glade for at det i lovbemærkningerne er fremhævet at miljøministeriet har tillid til ja i hørte rigtigt

på en fagligt tilfredsstillende måde og at der ikke er behov for at miljøministeren underrettes om resultater af disse tilsyn tak for det

at ministeren har svært ved at vide hvad man skal stille op med de uendelig mange skemaer fra to tusind fem hundrede vandværker i danmark har vi indrettet os således at først skal andelshaverne holde tilsyn med bestyrelsen for et vandværk herefter skal kommunen føre tilsyn med den samme bestyrelse

hos forsyningssekretariatet der ligger under erhvervs og vækstministeriet det er ikke tilsyn og bureaukrati vi mangler i danmark

da slet ikke på miljøområdet hvor regeltyranniet blandt andet betyder at rigtig mange af de private vandværker i dag er forhindret i at kunne bruge den sunde fornuft og således skal hyre dyre revisorer til at indberette de mange kryptiske

hvorefter vandværksbestyrelsen får at vide hvad de må opkræve og hvor meget der skal sendes tilbage til borgerne alt dette har betydet at vandværkerne har forøget deres priser med fire og fyrre

man troede ellers at man kunne spare eller vinde en milliard ved at lave disse kæmpe selskaber hvilket dengang fremgik af lovbemærkningerne men det eneste man har vundet er bureaukrati i dagspressen kan man se uhyrlige eksempler på hvordan værkerne nu tvinges til først at udbetale deres formue til andelshaverne

at skulle låne nye penge når de skal investere eksempelvis hvis der sker et større

på forsyningsnettet og rørene skal udskiftes i liberal alliance er vi også enige i at

er alt for bøvlet at staten skal godkende vandløbsregulativer i henhold til vandløbsloven og at der indføres brugerbetaling i forbindelse

men lad os nu skære al bureaukratiet væk så meget som overhovedet muligt man kan sagtens gå videre

nu er ved at kigge på vandområdet finder vi det værd at nævne at stod

er det absolut ikke nødvendigt at vente op til halv år på evalueringen af vandsektorloven når alle kan se at den sander til i bureaukrati og at alle de private ofte ulønnede bestyrelser bliver forhindret i at bruge den sunde fornuft lovforslaget her går bestemt den rigtige vej

ser vi altid positivt på både forenkling og afbureaukratisering men alle de her forenklinger vi nu er i gang med

kvaliteten i kommunernes sagsbehandling på natur og miljøområdet

at både sf og enhedslisten

at vi kunne være bekymrede på det her område men lad mig udtrykke det på en sådan måde at

generelt er positive og jeg håber at det kan lykkes os

ministeren kommer med et forslag

pege på en anden formulering som vil gøre at vi synes at vi er mere trygge

sagsbehandling på det her område vi synes det er et godt forslag men som sagt ønsker vi en anden formulering af den del

det nemmere og billigere for kommunerne at administrere på natur og miljøområdet og derfor bidrager lovforslaget til en forenkling og en afbureaukratisering af reglerne

en forenkling som indgår i regeringens aftale med kl om kommunernes økonomi for to tusind og tretten nu er dansk folkepartis ordfører godt nok gået

er en udmøntning af en aftale med kommunerne

jeg bare lige have helt på plads kommuneaftalen rummer derudover vigtige grønne elementer som for eksempel massive investeringer inden for klimatilpasning gennemførelse af initiativer i vand og naturplanerne og forenklinger af administrationen

vi bruger de midler vi har så vi får mest muligt ud af det til gavn for natur og miljø derfor

regelforenkling også vigtigt for mig når vi samtidig kan gøre det uden i væsentlighed at sænke beskyttelsesniveauet

at den kommunale administration på vand og naturområdet skal lettes for i alt tres million kroner

perioden indtil to tusind og femten indtil videre

regeringen og kommunernes landsforening blevet enige om forenklingsinitiativer for i alt cirka tredive million

lovforslaget er samtidig udtryk for at regeringen har tillid til at kommunerne kan forvalte deres ansvar inden for rammerne af det kommunale selvstyre

for regeringens ønske om at den offentlige styring i højere grad har fokus på resultater frem for proceskrav så kommunerne sikres frihed til at bestemme hvordan opgaveløsningen bedst tilrettelægges kommunerne har ønsket en forenkling af deres opgaver i henhold til vandforsyningsloven vandløbsloven og kvalitetsstyringsloven derfor foreslår vi at kommunerne ikke længere skal indberette resultaterne af det tekniske tilsyn med vandværker til miljøministeriet kommunerne skal fortsat indberette oplysninger om for eksempel vandkvalitet og vandmængder så der bliver stadig fulgt meget nøje med i vores drikkevandskvalitet og vi sikrer at danskerne også fremover kan nyde godt af at have noget af verdens bedste drikkevand vi forenkler også kommunernes pligt til at underrette sundhedsstyrelsen om afgørelser på vandforsyningsområdet samtidig

ophæves sundhedsstyrelsens faste adgang til at klage over alle afgørelser på vandforsyningsområdet og det skyldes

at sundhedsstyrelsen har udnyttet denne mulighed minimalt i de sidste ti år styrelsen kan selvfølgelig stadig klage hvis de har en væsentlig individuel interesse i en sag på vandløbsområdet vil vi både afskaffe en unødig dobbeltadministration ved udarbejdelse af vandløbsregulativer og sikre økonomisk ligestilling mellem offentlige og private pumpelav endelig foreslår vi at ophæve kvalitetsstyringsloven det betyder hold fast at det bliver frivilligt for kommunerne om de vil opretholde et kvalitetsstyringssystem og i hvilken form

er noget der umuliggør kvalitetsstyring eller om de vil sikre den nødvendige kvalitet i opgaveløsningen på natur og miljøområdet på en anden måde det ændrer selvfølgelig ikke på at kommunerne stadig skal sikre en korrekt administration

så kort sagt skal lovforslaget gøre det både nemmere og billigere for kommunerne at administrere på natur og miljøområdet og jeg er meget villig til at se positivt på et udvalg der går konstruktivt ind i arbejdet og måske har

kan imødekomme nogle af de her ting uden at skabe unødigt bureaukrati

os at afbureaukratisere det lyder så let men når vi så skal gøre det

det er det vi gør med det her lovforslag og jeg vil håbe at et

kan se at der faktisk er grund til at

kommunerne er kommet rigtig langt i forhold til at skulle løse en del af de her meget svære natur og miljøopgaver

man kan sikre kvalitetsstyring på andre måder end med meget detaljerede lovgivningsmæssige proceskrav

tak til ministeren

danske udlændingepolitik uden at

venstre i hvert fald har været inviteret til en politisk drøftelse i social og integrationsministeriet

ligesom regeringen har gjort det på mange andre områder

lovforslag på udlændinge og integrationsområdet

det stiller vi os meget uforstående over for i venstre ikke mindst fordi netop social og integrationsministeren så sent som for halvanden måned siden gentog løfterne fra

konstruktivt på det når regeringen for en sjælden gangs skyld kommer med et lovforslag

der faktisk er nogle positive elementer

foreslås det at udlændinge der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller er familiesammenført fremover

vil sige at indsatsen i de forskellige forvaltninger i kommunen fremover skal sammentænkes så udlændingen og familien sikres én adgang til kommunen det næste element i lovforslaget indebærer at alle nyankomne flygtninge og deres familiemedlemmer fremover skal tilbydes en frivillig

skal sikre en tidlig afdækning af

en barriere for den pågældende

og familiens integration det sidste element i lovforslaget betyder at kommunerne fremover får mulighed for at beslutte at jobcenteret i konkrete sager kan tage ansvaret

for den koordinerede integrationsindsats for den pågældende udlænding for os i venstre

set alle sammen elementer som vi vil se positivt på dertil kommer der selvfølgelig for os i venstre at det er helt afgørende at de udlændinge der kommer til danmark integreres så de kan indgå i det danske samfund på lige fod med resten af befolkningen og dermed også komme til at bidrage derfor støtter venstre intentionerne i lovforslaget

skattestigninger aftalt med enhedslisten i aftalen om finansloven for to tusind og tretten venstre er og bliver imod skattestigninger det skal ikke være dyrere at være dansker og i venstre mener vi at der burde være muligheder for at finde en finansiering for de ni million kroner om året inden for integrationsområdet i stedet for at skrue på skatteskruen hvis regeringen havde inviteret venstre med til forhandlingsbordet

nemt have været med til at finde alternative finansieringer i vores finanslovudspil anviste vi for eksempel besparelser på udlændingeområdet på tre hundrede og halvtreds million kr og siden har regeringens lempeligere udlændingepolitik

vi ville i hvert fald være kommet med ideer til finansiering

fortsætter man blokpolitikken på udlændingeområdet med enhedslisten som man har haft for vane lige siden man satte sig

i regeringskontorerne det synes vi i venstre er ærgerligt det konservative folkeparti

partiet stiller sig ligesom venstre på det her område vi er positive og det er det konservative folkeparti også over for elementerne i lovforslaget

er kommet til danmark uden at blive modtaget af en stærk nok indsats med sigte på at forstå og blive en del af det danske fællesskab indsatsen har primært fokuseret på beskæftigelse og forsørgelse der er i indsatsen ikke taget højde for at mange nyankomne familier og individer kommer med sammensatte udfordringer i rygsækken med integrationsprogrammets entydige fokus på beskæftigelse og forsørgelse er sundhedsproblemer børnenes skolefærdigheder og de voksnes faglige og sociale kompetencer blevet overset

at de beskæftigelsesrettede elementer er meget vigtige set med socialdemokratiske briller

regeringen har som led i aftalen om finansloven for to tusind og tretten sammen med enhedslisten besluttet at modtageindsatsen for nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal styrkes med det her lovforslag ønsker vi at der med et decideret tilbud om en integrationsplan tages højde for hele familiens forhold det vil skabe bedre muligheder for nyankomne udlændinge for at blive en del af fællesskabet i danmark de konkrete ændringer af integrationsloven indebærer at

de nævnte målgrupper en individuel integrationssplan og sætte navn på

har ansvaret for koordinering af integrationsindsatsen dermed undgås den ansvarsforvirring som vi desværre har set alt for mange eksempler på de seneste år hvor alle og dermed ingen har ansvaret desuden foreslås det at kommunerne får pligt til inden for tre måneder at tilbyde en tidlig helbredsvurdering det betyder at der kan sættes ind over for eventuelle helbredsmæssige problemer tidligt yderligere foreslås en ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats som muliggør at kommunerne i konkrete sager kan beslutte at jobcenteret skal være ansvarlig for at koordinere integrationsindsatsen hos socialdemokraterne glæder vi os over dette lovforslag

har vi bare set til mens nyankomne udlændinge ikke har fået et ordentligt tilbud om integration

eksempelvis uopdagede helbredsproblemer har stået i vejen for den vellykkede

vi vil sikre at alle bliver en del af vores fællesskab

færre ender udenfor derfor støtter vi det her lovforslag jeg skal hilse fra de radikale og sige at

skal forbedres men vi mener også at så bør man arbejde videre med integrationskontrakterne i stedet for at opfinde den dybe tallerken

i dag og jeg synes at man skulle kigge på om de kan forbedres i stedet for at man indfører en række tilbud der er ikke så mange forpligtelser

kommer til danmark men der er en række tilbud til dem og der kunne godt være flere forpligtelser hvis det er er behov for det i integrationskontrakterne dertil kommer at kommunalbestyrelserne allerede i dag har en forpligtelse til at koordinere integrationsindsatsen hvorfor det virker lidt uigennemtænkt at lancere et lovforslag hvor en stor del af indholdet netop

den eksisterende lovgivning så burde man sørge for at kommunerne gjorde det i stedet for at komme med et nyt forslag som jo egentlig lægger sig tæt op ad det der allerede er gældende

oprette særlige sundhedstilbud til udlændinge når vi samtidig ved at alvorligt syge eller handicappede danskere har brug for mere og bedre hjælp fra det offentlige

kunne være bedre vores sundhedsvæsen kunne være bedre og her ville vi fra dansk

side overveje at opprioritere indsatsen hvis det var vi havde nogle ekstra midler vi synes til gengæld godt at man i stedet for at

et tilbud der gælder alle så burde have et regelsæt der sagde at hvis

vi ved at der kan være være nogle særlige sygdomme tuberkulose eller hvad ved jeg som

skal screenes for de sygdomme som der kan være tale om

et generelt tilbud hele vejen rundt ud fra at hvis udlændinge der har

opholdstilladelse føler sig lidt sløje kan de gå til lægen ligesom alle vi andre kan det skal umiddelbart være være bemærkningerne herfra og det er så med de bemærkninger at

ikke sjældent har forskellige typer

helbredsmæssige udfordringer

er særligt udsatte ved at vi på den her måde laver en egentlig plan for de her mennesker således at vi kommer hele vejen rundt om deres problemer udfordringer af helbredsmæssig og anden karakter tror jeg at vi meget meget hurtigere kan få disse mennesker til at få en ordentlig tilværelse i danmark det er vores alles ambition og jeg glæder mig da også over at venstre og dansk folkeparti støtter forslaget med nogle enkelte

ordførere der hidtil har været heroppe om at det her faktisk er en rigtig god idé så

at de udlændinge der kommer hertil som flygtninge eller familiesammenførte får en bedre start på livet her i danmark og dermed også en bedre mulighed for integration i dag er kommunernes fokus i forhold til de nyankomne i høj grad på beskæftigelsen det er også positivt

naturligvis et mål i sig selv at så mange mennesker som overhovedet muligt er selvforsørgende men vi ved samtidig at er mange andre problemstillinger blandt andet i forhold til uddannelse men også på det sociale område som knytter sig til integrationen og formålet med forslaget er jo altså at få en så samlet integrationsindsats som overhovedet muligt altså at få tænkt de forskellige indsatser sammen

derfor er vi naturligvis også glade for at vi i finanslovsaftalen med regeringen har fået afsat nogle midler ikke mange men dog nogle midler til at opkvalificere og videreuddanne de medarbejdere i kommunerne der arbejder med det her område altså med modtagelse af flygtninge og familiesammenførte så indeholder forslaget jo et

andet punkt som vi er vældig godt tilfredse med i enhedslisten nemlig et obligatorisk tilbud om sundhedsscreening af alle nyankomne flygtninge og deres familiemedlemmer

at muligheden for hurtigt at opdage eventuelle torturskader

vokse betydeligt og dermed også muligheden for at man hurtigt kan komme i gang med en eventuel nødvendig behandling det forholder sig jo desværre sådan at en relativt stor

problemer både fysiske og psykiske

jo altså forøget væsentligt

alvorlige helbredsproblemer jo udvikle sig til at være væsentlige barrierer for integrationen og det er

er traumatiserede

så effektiv og hurtig indsats

helbredsmæssige problemer som som overhovedet muligt

kriminalitet må de også forlade danmark hvis det står til os vi synes dog at danmark skal tage

derfor er det selvfølgelig også på sin plads at danmark giver asyl til folk som har brug for en personlig beskyttelse det

et lille fornuftigt forslag som flere ordførere

at man bliver tilbudt en mere

senere ville kunne medføre store udgifter for samfundet både i form af manglende arbejdsevne

risiko for at komme ud i kriminalitet

der er mange fordele ved det her forslag alt i alt ser vi det fra liberal alliances side som et lille godt forslag

glad for at vi har mange gode aftaler også delaftaler med liberal alliance også på det her

ikke bare et lille godt forslag det er et forslag der vil betyde enormt meget for dem som kommer til danmark mennesker som kommer hertil og som har brug for

at der er fokus på hvilke problemer eller udfordringer de står i at der er en koordination af de sagsbehandlere der er inde over

flygtningefamilier som har skullet holde styr på syv og fyrre forskellige sagsbehandlere kan man jo tage sig til hovedet og tænke er det virkelig sådan det har fungeret men jeg synes at

til en styrket modtagelse af nyankomne udlændinge

i regeringens visioner for en ny integrationspolitik fra november sidste år med lovforslaget får kommunerne pligt til snarest muligt og inden tre måneder at tilbyde nyankomne flygtninge og familiesammenførte en integrationsplan

integrationsindsats hvor man forsøger at supplere de indsatser som rummer den samlede families behov og de indsatser som skal understøtte et aktivt medborgerskab med integrationsplanen samles mål og indsatser som jobcenter socialforvaltning skoleforvaltningen osv og det sættes i i forhold til de enkelte familiemedlemmer dermed styrker vi forudsætningerne for en sammenhængende og koordineret indsats der både tager højde for at nyankomne skal lære dansk

gives de bedste forudsætninger for at komme ind på arbejdsmarkedet og

for øvrige forhold der har betydning for

integration det betyder at det er et opgør med silotænkningen hvor den ene forvaltning ikke ved hvad den anden gør og et opgør med at de nyankomne skal løbe spidsrod mellem rigtig mange sagsbehandlere

flygtninge og familiesammenførte til flygtninge en helbredsmæssig vurdering som foretages af en læge og baseres på en samtale og en helbredsundersøgelse

dansk folkeparti mente at hvis man havde penge tilovers kunne man bruge dem på andre områder i stedet for at prioritere lige præcis den her gruppe det jeg gerne vil sige er at en tidlig afdækning af væsentlige helbredsproblemer er rigtig fornuftigt økonomisk

os alle sammen fordi det er den samlede samfundsøkonomi

også om at der er nogle familier som er særligt udfordrede og hvor man ikke

eventuelle sygdomme i tide eller

hvor familier isolerer sig og hvor unge marginaliseres nogle gange vil nogle af de problemer kunne blive taget i opløbet hvis man har fået lavet eksempelvis en håndtering af en traumatisk situation som familien har

eller man har fået opdaget andre sociale eller helbredsmæssige forhold i familien

at familierne ikke får god mulighed for at slå rod for at komme i gang med at lære dansk for at komme i gang med at komme i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet de her mennesker har brug for den her særlige håndsrækning og det er

som vi giver dem med det her lovforslag jeg vil gerne sige tak for den pæne modtagelse

til danmark gennemgår den her integrationsplan

så være at det ikke er en forpligtelse for dem at gennemgå den men

ikke ville give mening at tale om at man skal ind og have have fat i sådan

som vi gør med integrationsplanen

ved de forpligtelser som en nyankommen udlænding i dag har til efter bedste evne at gøre en aktiv indsats for egen integration med henblik på at bidrage til samfundet og forsørge sig selv og for de nyankomne

ligger tilbage i

med en dansker eller en herboende indvandrer skal gennemgå en helbredsundersøgelse det det tror jeg

forslag være at ministeren overvejede at droppe den del af lovforslaget der handler om at man giver sådan et generelt tilbud

og i stedet for indfører en mere målrettet ordning hvor man laver en risikovurdering hvis man så er en udlænding der kommer fra et sted i verden hvorfra

de kloge mennersker siger vi skal være særlig opmærksomme på

vi kan jo sagtens havne i den situation at tilbuddet er der men de mennesker

tager ikke imod tilbuddet og så er

ikke lave en risikovurdering i stedet for og så lade være med at tilbyde

de kan få lavet den helbredsmæssige undersøgelse så skal man udvælge nogle grupper

vi gerne have undersøgt om folk har det kan man jo godt synes men der er en ting

mister og det er alle dem som kommer hertil med sygdomme som ikke bare løber i blodbanerne men som eksempelvis er psykisk pådragede sygdomme traumer som ikke er blevet opdaget det er nok svært at forestille sig at vi kan

særlig mange krigstraumer eller posttraumatisk stress syndrom eller hvad det

det vores forslag gør er i virkeligheden at skabe en lidt let måde at komme omkring begge ting på nemlig at vi fanger somatiske sygdomme men at vi også har blik for om der skulle være nogle

tv foretagender deres sendetilladelse hvis de bevidst og med en redaktionel linje fremmer

ingen hemmelighed at vi fra venstres side har været skeptiske og på lange træk

i god dialog med kulturministeren har fået forbedret retssikkerheden både for så vidt angår nævnets sammensætning med strafferetlige kompetencer en afgrænsning og en præcisering af begrebet fremme af terrorisme og en domstolsprøvelse ikke bare i de sager der vedrører fremme af terrorisme men også i de øvrige sager af strafferetlig karakter som allerede i dag behandles i radio

også fortsat en række forhold i lovforslaget som vi vil spørge ind til i udvalgsbehandlingen så ministeren dér får mulighed for helt præcis at svare på de bekymringer der er fremkommet

fortolkningen af begrebet fremme af terrorisme i de høringssvar der er afgivet

er uden tvivl hastigheden hastigheden hvormed man kan behandle en sag hastigheden hvormed

dets sendetilladelse hvis det overtræder lovgivningen ikke bare når vi taler om de hadforbrydelser som radio og tv nævnet tidligere også har haft mulighed for at fratage sendetilladelser på baggrund af men også når vi taler om at der bevidst og som redaktionel linje er lagt et indhold i programmerne som fremmer terrorisme vi synes fortsat der er huller

den måde som regeringen har forsøgt at håndtere de problemer der er opstået

både for så vidt angår sendeforetagender som sender fra internettet men også når det handler om

sikre en reel hastighed i behandlingen men man må nok sige at selv om problemerne flytter med ind i en digital verden hvilket vi også har set i

nogle af de tidligere sager på hadområdet med radio oasen radio og nogle af de foretagender der i dag virker fra internettet så lukker det her et af de huller og et af de problemer som der

tildelingen af sendetilladelser henholdsvis overvågning og fratagelse af

sendetilladelser og det er den hastighed

som absolut tæller i i favør for lovforslaget også baggrunden for at vi fra venstres side støtter forslaget

som jeg sagde fortsat skeptiske over for visse elementer og ønsker dem udboret

lukke radio og tv stationer ytringsfrihed plejer jo at være meget centralt

stille to spørgsmål til fru ellen trane nørby det første er jamen er det ikke allerede i dag muligt for radio og tv nævnet at fratage et medie sendetilladelsen hvis

det er jo muligt radio og tv nævnet har jo ikke afvist at lukke den eneste tv station som det her berører med henvisning til

fru ellen trane nørby at det er når det er udtryk for en redaktionel linje alligevel fremgår det

lovforslaget at man jo sådan set i princippet kan fratage et medie sendetilladelsen efter én udsendelse

aktører som fremmer terrorisme der er et hensyn til retssikkerheden for sådanne foretagender men selvfølgelig er der et større hensyn som handler om at sikre at vores samfund som er en del af en global verden hvor der er en risiko for terrorangreb ikke naivt

som jo sådan set også i dag såvel på internettet som ud fra tv stationer og radioforetagender fremmer terrorisme og har det som deres redaktionelle mål at fremme terrorisme jeg synes ikke vi skal gøre den her debat til en diskussion om

har kørt i et fuldstændig særskilt spor både med en række gentagne behandlinger i radio

med en domfældelse i østre landsret for venstre at se handler det her lovforslag om det fremadrettede det handler sådan set også om at sikre retssikkerheden når radio og tv nævnet træffer beslutning om sager som har strafferetlig karakter

med en dommer og med en jurist med strafferetlig ekspertise

når man har haft mulighed for at lukke og fratage radio

agiteret for for terror med henvisning til hadparagraffen

er hvad er det så betyder det fru ellen trane nørby nu siger at vi ikke længere har det standpunkt i danmark at det er handlingerne der skal straffes

vi forlader det standpunkt for lige pludselig er ytringsfriheden blevet en sag som er mindre vigtig

andet det er jo blandt andet de hadforbrydelser som i dag er knyttet både

opfattelser som jo også har en strafferetlig karakter og som bliver behandlet af

tilføjer det element som handler om i ord at fremme terrorisme

en skelnen mellem det at fremme ved ord og

det at udføre handlingerne

en en tv station det gør vi ikke fra venstres side det her er et lovforslag som gælder fremadrettet det har ikrafttræden den trettende juli her i år og det kommer

konsekvens de sager der er foregået tidligere det man til gengæld kan sige er jo at ud over den pågældende tv station

både med radio holger og radio oasen som også

om hvorvidt vores mekanismer var stærke nok til egentlig at kunne håndtere sager når radio og tv foretagender bryder nogle af

ytringsfrihedens grænse både når vi taler om fremme af had og andet

det lidt et forslag af i går

man går ind og diskuterer noget om nogle sendetilladelser for nogle tv stationer som skal sende via nogle gammeldags tv antenner og hvad ved jeg men man kan bare lave en net tv station en netradiostation man kan

i min ordførertale at det her jo på ingen måde kommer til at håndtere de problemer der knytter sig til fremme af terrorisme

foregår via internettet som foregår via videoer og via radiostationer der

har fået en række forbedringer ind i det nuværende

at regeringen nu tager et initiativ til at lukke et af de huller der er på trods af at det betyder at regeringen ikke lukker alle

det er kan man forestille sig at venstre

jo også vigtigt med et internationalt samarbejde når det handler om terrorisme og det gør man jo ikke kun når man knytter sig til et enkelt radio og tv foretagende

når man gav en sendetilladelse til nogen var der nogle andre der ikke kunne få den pågældende sendetilladelse

muligheder og derfor er der nogle helt særlige regler som knytter sig til det man kan sige at

sendeforetagende i danmark som ikke ønsker at være

så er der som ordføreren siger andre muligheder det kan så skabe nogle andre problemer

begrænsningerne er i forhold til regeringens lovforslag

en intention om at man også anerkender at

et problem gør noget aktivt

eksisterer for at fremme terror ikke ved enkeltstående programmer men ved at have en fast redaktionel linje som har det formål at omvælte vores samfund

eller bestemme at programvirksomhed skal indstilles selv om en radio eller tv station med sin programvirksomhed fremmer terrorisme det er jo et forhold som det er blevet relevant

lovgive om i forlængelse af københavns

tv i januar to tusind og tolv for socialdemokraterne står det helt klart at vi må sikre at der kan skrides ind over for radio og tv stationer som opfordrer til terrorisme derfor støtter vi naturligvis også lovforslaget i forvejen har radio og tv nævnet mulighed for at skride ind

tv og radiostationer overtræder straffelovgivningen ved for eksempel i programmer at tilskynde til had på grund af race køn religion nationalitet eller seksuel observans og det må naturligvis også gælde hvis programmer handler om at fremme terrorisme hvad menes der så med at fremme terrorisme det er et af de spørgsmål som er stillet under høringen af lovforslaget ja det kan for eksempel være hvis en tv station afholder en tv transmitteret pengeindsamling til fordel for en organisation der udøver terrorhandlinger det vil også kunne være tilfældet hvis en radio eller tv station hjælper personer eller grupper med at hverve eller træne andre til at begå terrorisme eller hvis man på som der står en egnet måde giver råd om hvordan en konkret terrorhandling planlægges eller udføres derimod

omfatter lovbestemmelserne ikke hvis der i programmer forekommer rene sympatitilkendegivelser da det naturligvis skal være muligt at kunne gengive synspunkter i befolkningen og i samfundet det er også på den baggrund at det i loven fastsættes at radio og tv nævnet udelukkende vil kunne stoppe programvirksomheden hvis der er tale om en generel redaktionel beslutning eller der er tale om en redaktionel linje om at ville fremme terrorisme igen det skal selvfølgelig være muligt at kunne referere hvad terrororganisationer eller sympatisører siger eller gør loven sigter udelukkende på at kunne lukke stationer der aktivt bidrager til at fremme terrorisme for at sikre de nødvendige kompetencer til at kunne behandle præcis den her type sager lægger loven op til at

udvider radio og tv nævnet med

yderligere juridisk ekspertise nemlig en byretsdommer som udpeges af den danske dommerforening og et medlem med særlig strafferetlig indsigt som udpeges af kulturministeren endvidere giver loven mulighed for en hurtig domstolsprøvelse af radio og tv nævnets beslutninger om hvorvidt reglerne om beskyttelse af mindreårige er overtrådt om programmer må anses for at tilskynde til had på grund af race køn religion nationalitet eller seksuel

om programmer må anses for at fremme terrorisme den her særlige adgang til domstolsprøvelse består helt enkelt i at den pågældende radio eller tv station blot skal begære sagen indbragt for retten og så sker det man er således ikke nødt til at anlægge en egen civil retssag både dette og udvidelsen af radio og tv nævnets juridiske kompetence handler naturligvis om at sikre

den rigtige og vigtige balance mellem at kunne forhindre at radio og tv stationer medvirker til at fremme terrorisme og samtidig sikre retssikkerheden faktisk forbedres retssikkerheden for radio og tv stationerne idet det i dag ikke er sådan at der er særlig juridisk kompetence i nævnet eller for den sags skyld mulighed for

når det gælder sager om tilskyndelse til had på grund af race køn religion nationalitet eller seksuel observans og som nævnt indledningsvis

tv deres tilladelse hvis de lever op til

ske på baggrund af et enkeltstående program

hvordan kan man udlægge en redaktionel linje af

jensen nævnte i sin tale det kan være den anden måde at gøre det på nogle eksempler på hvad der kunne føre til at der blev grebet ind men det fremgår også

er nogen udtømmende liste vi ved så ikke hvad der er med uden at være med på listen så det er vel fordi der i det her er rigeligt med elastik til at man kan træffe

at forhindre en radio eller tv station i at medvirke til at fremme terrorisme det tror jeg de fleste mennesker vil synes er helt rimeligt

kan bestå en udfordring i at vurdere hvornår det er tilfældet der synes jeg at vi er godt dækket ind når

om at man ønsker

medvirke til at fremme terrorisme eller at der skal være tale om en redaktionel linje og det må man jo selvfølgelig være i stand til at kunne sandsynliggøre hvis man ønsker

føler at dette bevis ikke er ført med radio og tv nævnets argumenter har man altså mulighed for at

få en domstolsprøvelse jeg synes ikke vi kan gøre det bedre og mere

i bemærkningerne til lovforslaget står der først at

forholde sig til en sag omkring

allerede er afgjort ved

tv sagen har kørt

såfremt en lovgivning havde set anderledes ud

her vi forsøger at lave en lovgivning

radio og tv nævnet kan forholde sig til om tv og radiostationer overtræder straffeloven hvad angår

hvis det er sådan at en tv station medvirker til terrorisme det synes jeg da er rimelig fremadrettet når vi kan opleve

stadig væk har trusselsbilleder hvad angår terrorisme

i dag eksisterer på internettet og fortsat sender hvilke problemer ser den socialdemokratiske ordfører i relation

har regeringen og socialdemokraterne af planer i forhold til at bekæmpe fremme af terrorisme på de platforme

omkring internettet fordi det opfattes som

et meget frit medie hvor alle skal have mulighed for

ikke gælder for internettet det er jo også lovgivningen der knytter sig til de trykte medier medieansvarsloven og så videre

hvor internettet ikke er inddraget og det er jo en fælles udfordring vi har der må man finde en balance mellem det som jeg tror vi alle sammen gerne vil have netop at det skal være muligt at udtrykke sig frit og uhindret på internettet og så

de fortsætte ufortrødent bare ikke lige på en enkel frekvens så man laver symbolpolitik og man vil ikke afvente domstolene men det

inddrage programtilladelser hvis en radio

medvirker til at fremme terrorisme selv om de på andre områder har muligheder for at fratage programtilladelser hvis

regeringen forsøger at rette op på med det her forslag og det synes jeg herre simon emil ammitzbøll liberal alliance skulle støtte

det udspringer af den meget omtalte sag om

og lukker et hul i lovgivningen vedrørende sendetilladelser i radio og tv nævnet

lovforslaget er et kompromis mellem nævnsvejen som regeringen vil gå og domstolsvejen som oppositionen herunder dansk folkeparti har valgt

lovforslaget giver mulighed for hurtigt at sanktionere over for sendestationer der gennem en redaktionel linje understøtter og fremmer terror og samtidig sikrer det retssikkerheden ved at indsætte en byretsdommer og en strafferetlig jurist i disse sager og det er såmænd udmærket selv om kulturministeriet og justitsministeriet har været temmelig tunge at

det dog endt med et fornuftigt kompromis især på grund af indsatsen fra venstre og dansk folkeparti

men da sagen også vedrører ytringsfrihed ønsker vi i dansk folkeparti at sikre os at loven ikke åbner op for utilsigtede indskrænkninger af ytringsfriheden men at loven udelukkende har til hensigt at skabe parallelitet mellem straffelovens terrorbestemmelser og loven om radio og tv nævnet sagt på jævnt dansk

bekæmpe fremme af terror men vi ser også gerne at ministeren forsikrer os om at loven ikke åbner op for at ytringsfriheden på nogen måde begrænses mere

at lovændringen gør det men det er jo altid rart

og blasfemiparagraffen lægger på ytringer og meget tydeligt sagt det jo ikke handler om at begrænse ord men at det handler om at gribe ind over for handlinger uanset hvad man måtte mene om terrorlovgivningen i danmark i dag

den jo indrettet på at gribe ind i forhold til en række forskellige handlinger det som herre alex ahrendtsen her medvirker til er uanset hvad ministeren måtte finde på at sige at man begrænser muligheden for at ytre sig det er vel vanskeligt at sige at det her ikke er en begrænsning af ytringsfriheden for det er det jo også uanset om de ytringer man forbyder

ikke mulighed for gennem radio og tv nævnet at gøre noget ved det det er det vi retter op på med

har folk i deres rækker som selv på en eller anden måde har været involveret i

terroraktioner eller noget der ligner

absurd og jeg synes egentlig at det er lidt uværdigt

spurgt ministeren om dette lovforslag på nogen måde ændrer den nuværende lovgivning hvilket vi ikke kan se

om at skabe en parallelitet mellem afgørelser ved domstolene og det der så

vi må gerne have en vis værdighed jeg synes det var under lavmålet

på noget som er fuldstændig åbenlyst og som jeg tror vi alle deler

det kan være for os alle at skulle lave indgreb i ytringsfriheden det er jo aldrig noget der er morsomt

bestemt ikke sjovt at have det på sin første arbejdsdag efter barselsorlov men men

her med så stor alvor synes jeg også at man må sige at der er blevet lavet et rigtig grundigt og omhyggeligt forarbejde af både kulturministeriet justitsministeriet

de relevante ministre og partier der har engageret sig derfor synes jeg også at det resultat som vi forholder os

mellem på den ene side muligheden for at kunne gribe konsekvent og ikke mindst hurtigt ind over for radio og tv stationer der fremmer terrorisme og på den anden

side hensynet til den frie presse til ytringsfriheden og til retssikkerheden der er flere der har nævnt hvad

på plussiden jeg vil lade være med det

det radikale venstre støtter forslaget

efter et enkeltstående program men det kan man så alligevel ligesom der er en liste der handler om hvad det at fremme terror kan være

mennesker skal indrette sig på det her hvis de vil undgå at risikere

bare en lille smule mere præcis

derfor har jeg kun hørt at folk ønsker en grundig udvalgsbehandling hvor de her spørgsmål bliver behandlet seriøst og

indvendinger jeg kommer med nu fremgår jo af høringssvarene

haft god tid til at tage hensyn til det hvis man ville men hvis det der skal til for at få ændret og præciseret de her ting er en behandling i folketingssalen så er

at man er blevet presset af socialdemokraterne til at tage det her

som helt klart tæller på plussiden som

nævnt heroppefra både af venstre og socialdemokraterne det indgreb som vi

foretager er jo et indgreb som er fuldstændig parallelt med et vi

alvorligt når vi snakker om indgreb i forhold til ytringsfriheden er det her ikke

har bevæget os ind på og derfor synes jeg at det er en fuldstændig naturlig logisk udvikling af de sidste flere års

begivenheder i verden at vi også udvider de her muligheder for at

stor tilhænger af glidebaneargumenter men man kan godt blive det lidt når man hører fru zenia stampe sige

den her sti så nu kan vi bare trampe videre derudad i indskrænkningen af ytringsfriheden

er gået for langt i indskrænkningen

kan fru zenia stampe sige andre steder

tilskyndelser til had men det er ikke lige så slemt når det handler om opfordring til terrorisme

de eksisterende

der stadig væk er uklarhed om de omkostninger der

og om der er nogle af de omkostninger der kan

ellers har har været

det vigtige i forhold til radio og tv nævnet har været at det

tung proces for foretagenderne

en del af af de drøftelser der har været de sidste fem måneder men jeg vil være interesseret i et svar på det samme

hvor man også kender til afgræsningen af bestemmelsen

bestemmelsen i forhold til hvad man forstå ved fremme af terror

vil venstre være åbne for og villige

afmonteret nogle af

baggrund i det problem som

tv nævnet ikke kunne gennemføres

handle det man så er kommet frem til

af et fagligt kompetent organ

vi sikrer den retssikkerhedsmæssige garanti som en efterfølgende domstolsprøvelse giver

ole sohn at han kan se frem til et langvarigt og ihærdigt arbejde i folketingets kulturudvalg

opgaverne med stor begejstring og så satser vi

at vi kan få kombineret alle de mange forskellige

lille smule indviklede nogle af dem er drillerier og andre er rent faktisk

her i folketingssalen som handler om hvordan vi kan gøre det nemmere at fratage radio og tv stationer deres sendetilladelse altså i praksis reducere ytringsfriheden

debatter om ytringsfrihed indleder med

frihedsrettighed som der ikke må ske nogen indskrænkninger i særligt et enkelt parti

at dansk folkepartis ordfører på området ikke er i stand til at svare på spørgsmål om hvordan det at støtte

lovforslag der indskrænker ytringsfriheden

det hensatte dfs ordfører i en sådan tilstand at han var nødt til at holde et lille indlæg om en række forbrydelser som han påstod

været medskyldig i det siger vel lidt om at dansk folkeparti nok de ypperste repræsentanter for skallesmækkende mimoser i det her folketing

udgangspunktet for den debat vi

mener at det afgørende er at der gribes ind over for handlinger og ikke over for ytringer så har vi den diskussion ved siden af det

vi erkender at ord godt kan betyde noget

derfor har vi en racismeparagraf og derfor har vi de paragraffer som handler om at

opfordre til had og så videre

er nogen grund til at udvide dem og slet ikke på baggrund af en enkelt sag som end ikke er færdigbehandlet

uanset at jeg har respekt for at

jo fremgået af debatten at det ikke er alle partier der har denne jomfrunalske tilgang til debatten der er adskillige som siger at

som lovforslaget ligger her betyder det at der kan gennemføres sanktioner mod en radio eller tv station

i for stort et omfang videregiver oplysninger

som mediet selv er ansvarlig for man skal også gå ind og tage hensyn til om

understøtter denne organisations linje det er helt uklart hvordan man definerer en redaktionel linje

der står godt nok at det i princippet ikke én udsendelse men

fordi man jo nok alligevel vil være sikker på at

været vigtigt skriver man at det kan udelukkes

man siger at man har en klar definition af hvad det

bemærkningerne her men det siger man at man har det fremgår også af lovforslaget

at det som er hensigten med det her rent faktisk er at sikre at man kan gribe ind i større omfang

indtil nu og derfor er der jo tale om at man begrænser ytringsfriheden

jo ikke fordi der ikke i dag findes regler der muliggør indgreb over for stationer der tilskynder til had

ikke tilskyndede til terror her forsøger man så at ændre reglerne så det kan blive nemmere at lukke den tv station

helt forkert at sige at det her er et kedeligt

også tydeligt af høringssvarene hvor mange jo påpeger den store risiko de opfatter at der er for at det her faktisk i form af selvcensur og andre selvbegrænsende foranstaltninger kan betyde at

rigtig mange synspunkter og holdninger der ikke kan komme frem så er det selvfølgelig rigtigt som herre simon emil ammitzbøll har påpeget flere gange at

rækker evnerne ikke til det man

udvide mulighederne for at gribe ind over for ytringsfriheden men heldigvis kan man sige

teknologiske udvikling gjort det rigtig rigtig vanskeligt

ønsker enhedslisten på nogen måde at fremme

diskuterer i den her sag den handler egentlig ikke så meget om

den handler om om hvorvidt en tv station kan fremme terror eller ej sagen er jo at nævnet ikke kan gribe ind hvis en sendestation på nogen måde fremmer terror så anerkender enhedslisten at

i dag ikke kan gribe ind over for en station hvis den på nogen måde

fremme had men jeg tror sådan set at det er meget svært at finde terrorbevægelser og

fremme had ikke er en vigtig del af det så jeg tror sådan set godt at man i dag kan forhindre radio og tv stationer i

eller måske mennesker som selv siger at de ikke går ind for terror men som af nogle beskyldes for at gå ind for terror

at fremme som er kernen i det her og der synes jeg bare at når man ser på de forsøg der

juridiske øvelse så er det ikke tilfredsstillende det er vel også derfor en lang lang række medieorganisationer har givet udtryk for rigtig rigtig stor bekymring

ordfører at der ikke i lovforslagets bemærkninger er eksempler på hvad det vil sige at fremme terrorisme og det passer jo ikke der er givet

eksempler på hvad det kan handle om det

hvis en tv station afholder en tv transmitteret pengeindsamling til fordel for en organisation der udøver terrorhandlinger må jeg spørge herre

hjælpe personer eller grupper med at værge eller træne andre til at begå

give råd og vejledning om hvordan en konkret terrorhandling planlægges og udføres det er konkrete eksempler mener herre per clausen at det skal være tilladt for radio og tv stationer at

hvad det er der ikke er omfattet igen må man stille spørgsmålet

fremme betyder det at man aktivt arbejder for at støtte en indsamling eller betyder det at man omtaler at den findes må man måske ikke det må man ikke omtale at den findes

at den findes faktisk sender penge til den altså der er jo helt klart nogle grænsetilfælde her

mogens jensen ikke har løst og jeg ved heller ikke om socialdemokraterne stor interesse i at få dem løst men vi medvirker gerne til at hjælpe i udvalgsarbejdet skal jeg sige

fremmer terrorisme i sin programvirksomhed eller ej

til den del af ordførertalen som knyttede sig til det forhold om det her handler om

anledning til at bemærke at såfremt lovforslaget havde været gældende ret i relation til den nu afgjorte tilsynssag på nævnets møde bla bla bla ville en sådan hjemmel om forbud mod fremme af terrorisme efter nævnets vurdering ikke have givet nævnet mulighed for at foretage en anderledes vurdering

forhold til at det var væsentligt at forholde sig til at det her jo handler om problemer der kan opstå fremover og ikke en sagsbehandling af fire sager

ytringsfriheden for at forhindre at nogen laver nogle radio

til fru ellen trane nørby at jeg er enig i

som helst sikkerhed for at der bliver krummet et hår på roj tvs hoved

på at den her lovgivning kunne have spillet en rolle ikke findes

svaret til herre mogens jensen eller af ordførertalen

for at enhedslisten vil være med til den del der handler om at udbore og præcisere

at der er forhold i det her lovforslag

retstilstanden og retssikkerheden i forhold

lovgivningen når det handler om de øvrige strafferetlige sager der i dag foregår i radio og tv nævnet bag lukkede døre uden mulighed for domstolsprøvelse og uden en sikkerhed for at der også er juridiske kompetencer til stede det

set har det som en grundlæggende præmis for mit politiske arbejde

man bliver spurgt svarer man jo på selv de mest mærkelige ting

vil afvise at der kan være elementer i det her lovforslag der skaber forbedringer det der er hovedproblemet er at den generelle hensigt med lovforslaget og det generelle indhold i lovforslaget er at det bliver nemmere at lukke radio og tv stationer og det bliver nemmere at begrænse ytringsfriheden

hvis den tilskynder til had har jeg forstået det korrekt det er man ikke imod at man

skulle man ikke for vi skal alligevel acceptere at

med rigtig mange også rigtig forfærdelige og modbydelige ytringer

ville være forkert at gå ind og sige at man skal fjerne den paragraf der

gør at man kan gribe ind på baggrund

over for nemlig tilskyndelse til had

handler ikke om

det må man vel også lægge afstand til ligesom man lægger afstand til tilskyndelse

organisationer som man fra eus side eller fra usas side putter på lister og kalder for terrororganisationer

afstand fra terror og dem der udøver terror det er det afgørende set fra vores synspunkt det bliver problematisk når man i en uklar form laver en øget mulighed

lukke radio og tv stationer med henvisning til terrorisme det giver efter vores mening nogle forkerte signaler og betyder at vi risikerer en begrænsning i den politiske debat og den

repræsenteret med medlemmer som holdt festtaler for ytringsfriheden

dag nemlig første behandling af et lovforslag som indskrænker ytringsfriheden det er trods alt lidt særligt i dansk politik

lavet på baggrund af roj tv eller ikke på baggrund af roj tv

bare konstatere at allerede i lovforslagets linje otte nævnes roj tv og derfor må man gå ud fra at det er det der er baggrunden ellers ville det dog være mærkeligt at skrive det

relevante parter på det her

skridt imod mere kontrol af frie medier skriver dansk journalistforbund det er et alvorligt indgreb i ytrings og informationsfriheden skriver tv to danmark vi vil opfordre til at man tager forslaget af bordet skriver danske medier som jo stort

det også meget symbolsk

man kan bare have en hjemmeside

transmissionsområde og dermed lukker man i virkeligheden noget hul

så ville de nok miste deres sendetilladelse hvis de skulle have haft en sådan

via internettet

kunne accepteres med den lovgivning som kulturministeren og regeringen præsenterer os for i dag det er da egentlig lidt imponerende men

stationer skal der gribes ind der har man brug for hele den tyrkiske musik af lovgivning og den har man så fundet frem

det kommer ikke til at betyde meget i den virkelige verden for der så mange andre frekvenser man kan sende på end dem som man skal søge tilladelse om

og firs så fik vi da den oplevelse liberal alliance

vil spørge ordføreren

om vedrører den indskrænkning af ytringsfriheden som ordføreren jo mener at dette lovforslag medfører så skal mit spørgsmål være jamen er det ikke godt at vi indskrænker

og derfor kan kan vi ikke støtte forslaget vi synes selvfølgelig ikke at

må opfordres til vold eller mord men det må være sådan

nå undskyld der er kortere svartid end jeg troede

former for støtte til terror mit næste spørgsmål er handler nærværende lovændring ikke om

og sendetilladelser snarere end det handler om en indskrænkning af ytringsfriheden og handler lovforslaget ikke om at

vi mente at regeringen kom med et dårligt så skulle vi nok

det ville kræve en indsats som ville være helt umenneskelig af ni mennesker vi kunne ikke lave andet

en af de fremmeste opgaver som oppositionsparti

at påpege når regeringen er ved at dumme sig

et radikalt perspektiv

fru zenia stampe jo skulle repræsentere så er det noget der ligger til det sådan almindelige højre eller venstreben

at skulle lave indskrænkninger i ytringsfriheden og begynde at fratage sendetilladelser og

det var det radikale venstre der måske skulle have

liberaliseringer mig her og liberaliseringer mig der og

også liberalisering til at kunne fremme

overskriften på det signal som jeg synes at liberal alliance giver

tale her om ikke liberal alliance

med til at modvirke og modarbejde terrorisme

spørge herre simon emil ammitzbøll om herre simon emil ammitzbøll og liberal alliance mener at det skal være muligt for en tv station at afholde en transmitteret pengeindsamling til fordel for en organisation der udøver terror

det skal være muligt for en radio og tv station at hjælpe personer eller grupper med at hverve eller træne andre til at begå

det er jo fusk og fiksfakserier

når de samme mennesker bare kan lave

andre kanaler

er under regeringens tilladelsessystem og det er nu engang ikke sådan at man skal argumentere mest for

altså om hvad der skal være muligt for radio og tv stationer så kan herre simon emil ammitzbøll ikke svare på om han mener at det skal være muligt for en tv station eller en radiostation at afholde en transmitteret pengeindsamling til

lige nu men tidligere med ordføreren for venstre om

men det ved herre mogens jensen måske

man imod terror

det handler om det er jo fuldstændig korrekt at det her lovforslag jo kun afdækker et enkelt lille område og bestemt ikke hele det område

det her område jeg kan forstå at racismeparagraffen skal væk

jo

regulerer og så videre igen men jeg ved ikke om

fru ellen trane nørby jo godt har adgang til internettet

kunne opleve ting

og det er den virkelighed som vi bliver nødt til at forholde os til det

har liggende og så tager vi dem men spørgsmålet er stadig væk skal man gå den anden vej skal man rulle baglæns

lidt latterligt når man ser diskussioner om om dr må sende sine dramaserier mellem tyve og en og tyve fordi der sidder nogle mennesker et sted i eu eller hvor pokker det er og synes at det er for meget at man sender forbrydelsen eller borgen eller hvad ved jeg

jeg vil afregulere så må de gerne sende forbrydelsen klokken

en diskussion den synes jeg er relevant

når liberal alliance vil rulle tilbage i

virksomheder må ikke udsende programmer som i alvorlig grad kan skade mindreåriges psykiske fysiske moralske udvikling herunder navnlig programmer som indeholder pornografi eller umotiveret vold

er det jo egentlig ret spændende

hvis man nu ser på danske tv stationer

og serier og nyhedsudsendelser der i øvrigt bliver sendt på alle tider af døgnet

sige at der er en ret liberal tolkning og tak for det af hvad umotiveret vold er og hvornår det kan sendes

det bliver efter min bedste overbevisning sendt døgnet rundt på

ikke kunne sige men hvis der ellers er tale om i hvert fald kodede signaler og den slags så synes jeg

skal man forstå det sådan at liberal alliance i sin

lyst efter frihed og vi er jo meget enige om at der skal være frihed her i landet og personlig frihed fuldstændig ser bort fra at frihed kan man kun have når det hænger sammen med

ansvar de har når de skal udøve frihed og der er vi lovgivere altså dem

i programvirksomhed at fremme terrorisme altså mener liberal alliance at det skal være frit at fremme terrorisme i programvirksomhed eller mener liberal alliance

at det her er en unødvendig indskrænkning af ytringsfriheden det konservative folkeparti

med danske medier det konservative folkeparti

det må jeg bare konstatere som et faktum det konservative folkeparti er ikke så optaget af frihed som liberal alliance er vi kæmper i denne sag for ytringsfriheden det er kun et par timer siden at det konservative folkeparti stemte for at man skulle bestemme hvor

ikke tale om frihed heller ikke som lovgivere hvis man ikke erkender at der må følge et ansvar med friheden ellers bliver det i hvert fald en ansvarsløs frihed man går ind for

vi mener at det er stik imod ønsket om personlig frihed hvis man bare tillader at man uhæmmet kan fremme terrorvirksomhed i sin programvirksomhed derfor synes vi også at det

problem der opstod da det viste sig at der altså ikke var den tilstrækkelige og klare hjemmel i lovgivningen til

fremmer terrorisme i sin programvirksomhed og derfor er

når ministeren nu fremsætter et lovforslag der skal sikre en klar hjemmel til at lukke sådan en sendetilladelse

og tv nævnets side når en station fremmer terrorisme

så kan man sige lukker vi så ned for enhver mulighed for det med det her lovforslag

nettet der er internationale programmer der bliver sendt på kryds og tværs af landegrænser og man kan sikkert opfinde huller og det kan vise sig at der er huller vi skal lukke også i fremtiden

i hvert fald på et område hvor det har vist sig at der er et hul

vi har diskuteret frem og tilbage hvordan mekanismerne så skal være i den konstruktion der ligger i lovforslaget og det konservative folkeparti har tilsluttet sig

det den konstruktion der ligger i det her lovforslag

stemme for lovforslaget

det kan vise sig at der er områder hvor vi ikke kan lukke hullerne det kan jeg jo ikke afvise men

omvendte konklusion ville jo være at hvis vi ikke kan begrænse enhver form for programmer der fremmer terrorisme så skal der være uhæmmet frihed

standpunkt det konservative folkeparti går også ind for frihed men vi mener altså også

det kræver at vi tager et ansvar for at beskytte friheden derfor er vi imod terrorvirksomhed derfor vil vi

tillade os at begrænse programmer

liberal alliance ønsker ikke at udnytte de muligheder der er for at begrænse terrorvirksomhed i programvirksomhed det er altså den forskel der er på liberal alliance og

kun komme frem til at det kunne være en enkelt tv station som hedder

tv som er frikendt fire gange ved radio og tv nævnet

godt tænke mig om om vi lige kunne få skåret ud

programvirksomheden der er anledning til

juristerne i justitsministeriet og kulturministeriet så har vurderet at

så det er vi jo enige om altså at det er den sag som

ligger til grund for at det her lovforslag nu

tv fire gange og sagt at

de har sagt at om at man opfordrede

verserende sag ved domstolene som ikke er afsluttet endnu hvor man vurderer en langt mindre del af sendefladen og det får så konservative til at bakke op om at man skal lave en lovændring

at vi kan sørge for at være helt sikre på at den her tv station

er jo dem som skal udøve myndigheden altså radio

tv nævnet som skal træffe de beslutninger folketinget træffer jo ikke beslutning om at lukke tv stationer men folketinget kan skabe en klar hjemmel til at man kan gøre det hvis det er sådan at den pågældende tv station fremmer terrorisme og det er det som vi gør nu fordi den sag viste at

pointen er bare at i den konkrete sag herre lars barfoed refererer til

at der ikke er grundlag for at sige

terrorisme hvad er det så ved det her lovforslag der skal sikre at og tv nævnet næste gang når frem til en anden afgørelse eller er

der har været i den eksisterende bestemmelse nu laver vi så en tilføjelse om at man ikke må fremme terrorisme

hvis det er sådan at man fremmer terrorisme det er jo den hjemmel

der var ikke en tilstrækkelig klar hjemmel til at

sendetilladelsen hvis den pågældende tv station fremmer terrorisme det bliver der nu om der så konkret er tale om at en tv station gør det eller ej er jo ikke op til folketinget at afgøre det

som ikke fremmer had det synes jeg er en spændende

det er det det konservative folkeparti

lovforslaget udspringer af regeringens ønske om at sikre at lovgivningen rummer effektive muligheder for at forhindre radio og tv stationer i at udsende programmer der fremmer terrorisme vi måtte efter københavns byrets dom i straffesagen om

tv i januar to tusind og tolv som er anket til østre landsret konstatere at et selskab som

for at fremme terrorvirksomhed alligevel ikke kunne forhindres i at fortsætte deres tv programvirksomhed

det strider mod retssikkerheden og sund fornuft at et selskab som dømmes for at fremme terrorvirksomhed kan fortsætte

virksomhed det er hverken logisk eller rimeligt og regeringen vil ikke sidde den situation overhørig

på den baggrund forslag om at ændre lov om radio og fjernsynsvirksomhed

udvides lovens hjemmelsbestemmelser om fastsættelse af regler om programvirksomhed i § otte og fyrre med regler om at programmerne ikke på nogen måde må fremme terrorisme det vil når jeg har udstedt en revideret bekendtgørelse skabe grundlag for at radio og tv nævnet kan kræve at et registreret radio eller tv foretagendes programvirksomhed ophører

radio eller tv station med sin programvirksomhed fremmer terrorisme lovforslaget indeholder desuden et forslag om indførelse af en lettere domstolsprøvelse af radio og tv nævnets afgørelser om overtrædelse af reglerne om at programmerne ikke på nogen måde må tilskynde til had på grund af race køn religion nationalitet eller seksuel observans eller på nogen måde fremme terrorisme et radio eller tv foretagende får dermed mulighed for at forlange en afgørelse fra nævnet om overtrædelse af disse bestemmelser indbragt for domstolene

lovforslaget modtaget en del kritiske høringssvar i forhold til pressefriheden og ytringsfriheden generelt og vi har ved den endelige udformning af lovforslaget søgt at tage højde for de bekymringer det er vigtigt for regeringen at sikre at relevante spørgsmål til forslaget bliver besvaret og der har været en del spørgsmål i dag som jeg vil anbefale at medlemmerne af folketinget faktisk stiller under udvalgsbehandlingen så jeg ser frem til at få besvaret disse

situation hvor en organisation en radio

bliver dømt for en overtrædelse af terrorbestemmelserne samtidig kan fortsætte med

er sådan at det hverken er tilstrækkeligt eller nødvendigt

man kan godt blive ramt af de her sanktioner uden at være dømt

terrororganisation men man kan også godt forestille sig at

fremmet terrorvirksomhed uden at det får konsekvenser for ens virksomhed som tv organisation eller foretagende

skal man ikke kunne fortsætte med at fremme terrorismen i sin programvirksomhed

så beklager jeg at jeg ikke fik

i bemærkningerne at man også godt kan få den frataget uden

er sådan at fordi man ikke bliver dømt efter terrorparagraffen

man fuldstændig sikret mod at blive frataget sin sendetilladelse men for at gøre det endnu mere

ser det for mig og i den situation

tv nævnet med den her lovgivning vedtaget ved tredje behandling stoppe

sendetilladelsen det normale vil være at man får en påtale det næste skridt hvis

få en midlertidig frakendelse af sendetilladelsen hvis det heller ikke hjælper

så kan det pågældende fjernsyns eller tv foretagende bede om at få

tv nævnet skal sende sagen til en domstol

den inden fire uger

er anket til landsretten som har sidste retsmøde i juni måned i år det er da noget uhørt

et lovforslag på det tidspunkt jeg er sikker på

så var jeg blevet tilrettevist noget så eftertrykkeligt

derfor undrer det mig at regeringen med

konkluderer på baggrund af en byretsdom som er anket

kan vi konstatere en situation hvor der ikke

den nuværende lov

hvis man har til hensigt politisk at kunne stoppe en programvirksomhed der fremmer terrorisme det er jo det vi har konstateret fordi radio og tv nævnet har behandlet

er klart at der bliver skabt en parallelitet i forhold til domstolssystemet og radio

men at det handler om at undgå at der kommer lignende sager

hvilke kompetencer i forhold til sagerne

som ligger hos radio

mulighed for at svare på den del for ligesom at undgå videre forvirring om

derfor må jeg jo alligevel kunne indrømme at den har sit udspring i en bestemt sag men den er fremadrettet og den

skal kunne håndtere den type

lovgiver med fremadrettet kraft i forhold til hvilke kompetencer og muligheder der ligger der jeg vil egentlig også gerne

af lovforslaget at der ikke er økonomiske konsekvenser af det men hvis der ikke er økonomiske konsekvenser

der skal oppebære udgifterne ved en domstolsprøvelse såfremt

kan svare ministeren siger at det her lovforslag handler om

det var det ministeren sagde når man dømmes skal man ikke kunne fortsætte

betyder det helt nøgternt at en dom ved domstolene automatisk skal føre til at radio

er den jo ikke omfattet af radio og tv nævnets

tv nævnet fire gange

at radio og tv nævnet kigger på en fuld redaktionel linje

mig ministerens svar på at at radio og tv nævnet netop har afvist at fratage sendetilladelsen hos

tilskynder til had på grund af race køn religion nationalitet eller seksuel observans

at en redaktionel linje eller et program der er

kan komme ind under den beskrivelse af de regler der gælder i dag med den nugældende lovgivning

tv nævnet til at kunne forholde sig til en redaktionel linje en given redaktionel linje i et tv foretagende som fremmer terrorisme

og så er det jo et definitionsspørgsmål om

det under alle omstændigheder ikke er lovligt at fremme terrorisme

bliver begrænset og ikke så meget på de

ændringer der er lagt ind i lovforslaget men jeg stiller da gerne

og selvstændig forældrebestyrelse regeringen kan ikke støtte forslaget og det vil jeg gerne nærmere begrunde enhedslisten ønsker

den seneste tids udvikling i prisniveauet og for at sikre at en folkeskolereform ikke bringer betalingen endnu mere ud af proportioner

med regeringens folkeskoleudspil

med flere og bedre timer til undervisning og andre læringsaktiviteter samtidig er det også hensigten at både sfo og klubpædagogerne og sfo og klubaktiviteterne skal integreres bedre i

af skoledagen den sammenhængende aktive skoledag indebærer at eleverne får mindre behov for at benytte kommunens fritids og klubtilbud kommunerne vil fortsat skulle tilbyde

og klub til eleverne svarende til niveauet i dag for eksempel når eleverne på mellemtrinnet får fri fra skole omkring klokken femten vil det stadig være muligt at bruge nogle timer i klubben hvis de er tilmeldt

og forældrene skal selvsagt også fortsat betale for

sfo og klub før ogeller efter skoletid forældrebetalingen til sfo og klub er et kommunalt anliggende og det er derfor den enkelte kommune der fastsætter betalingen det ændrer vores udspil ikke på men vores udspil

på forudsætningen om at kommunerne kan nedsætte forældrebetalingen i

i kroner forholdsmæssigt det vil sige fastholde forældrebetalingsandelen uændret svarende til det reducerede behov med hensyn til udviklingen i forældrebetalingen finder enhedslisten det nødvendigt at stoppe den seneste tids udvikling i prisniveauet i dagtilbudsloven er der fastsat et loft over forældrebetalingen i fritidshjem

indførelsen af et tilsvarende loft over forældrebetalingen i sfo skønnes at betyde en udgift i

det ville være konsekvensen af enhedslistens forslag

vil have nogle ganske væsentlige økonomiske konsekvenser for det offentlige

er det der ligger på tegnebrættet i forhold til hvordan dansk økonomi ser ud i øjeblikket

forældrebetalingen opgjort som et samlet gennemsnit for børn og unge i alderen seks tretten år har været stigende i de senere år

danmarks statistik viser en udvikling i takstniveauet for de kommunale sfoer hvor de opgjort som samlet landsgennemsnit for alle kommuner i to tusind og tolv prisniveau er steget fra årligt syttentusinde

det svarer til en stigning på seks procent i perioden fra to tusind og syv til

hvis man ser på de seks ni årige i indskolingen de tilsvarende tal for de ti til tretten årige på mellemtrinnet

at det i to tusind og syv kostede årligt titusinde og

steget fra syv og tyve procent i to tusind og syv til en og tredive procent i to tusind og elleve det er altså når beregningen foretages på grundlag af den gennemsnitlige forældreindkomst for alle forældre det vil sige både for forældre der får søskende ogeller fripladstilskud og for forældre der betaler fuld takst foretages beregningen derimod på grundlag af kommunalbestyrelsernes fastsatte takster

er forældrebetalingsandelen steget fra fire og fyrre procent i to tusind og syv til to og halvtreds procent i to tusind og elleve

fastsatte sfo takst fripladstilskud ydes under hensyn til forældrenes økonomiske

og det synes jeg er et godt og solidarisk princip som vi jo altså også kan se når man tager det med i den gennemsnitlige beregning på prisudviklingen

forældrebetalingen i sfo et kommunalt anliggende og det er derfor den enkelte kommune der fastsætter betalingen det giver udviklingen efter regeringens opfattelse ikke grundlag for at ændre på enhedslisten ønsker også med beslutningsforslaget at styrke forældrenes indflydelse på sfoen ved at stille krav om særskilt forældrebestyrelse så de ikke er stillet ringere end forældre på det øvrige

organiseret som sfo et af regeringens forslag i folkeskoleudspillet går i øvrigt ud på at sfo lederen skal have en fast plads i skolebestyrelsen ligesom skolelederen dog uden stemmeret endelig ligger der også i regeringens forslag at der skal være en

dispensationsmulighed i kommuner der ønsker at opretholde en særskilt ledelse af skole og fritidstilbud

følge udviklingen og holde snor i at der ikke i de kommende år over en

takstforhøjelser herunder også for

om det her område og hvor vi fra

og regeringspartiernes side også får mulighed for at fortælle lidt om hvordan vi ser at sammenhængen er i folkeskoleudspillet og hvad det indebærer i forhold til blandt andet sfo området som vi jo synes er hele sammenhængen i en mere sammenhængende dag mellem lærere og pædagoger herunder at de

pædagogiske aktiviteter der sker i sfo og klub

de laver også når de ikke er i skole

men

til ministeren som jo

økonomien i kommunerne

er rimeligt at sige at det er en del af det som kommunerne skal have af muligheder for hvordan de selv vælger at organisere det område og som de jo derfor

en aftale om at der altså er

loft over forældrebetalingen man kan også vælge at prioritere anderledes og sådan er det jo for en kommunalbestyrelse det er jo en samlet vifte af forskellige udgifter man skal forholde sig til

at prioritere inden for ældreområdet hvordan man ønsker at prioritere inden for folkeskoleområdet

er jo det som er en del af det kommunale politiske beslutningsgrundlag hvordan ønsker man at prioritere og her er der altså i loven en mulighed for at man kan vælge enten fritidshjem over dagtilbudsloven eller

en god mulighed for at en kommunalbestyrelse selv kan tage den diskussion med sine borgere og dermed også prioritere inden for de forskellige velfærdsområder

at en del kommuner har skruet betalingen sfo gevaldigt i vejret

beklageligt at en række kommuner har valgt at skrue så gevaldigt op for forældrebetalingen jeg er ærgerlig over at kommunerne åbenbart ser borgerne som en indtægtskilde lidt ligesom regeringen gør hvor kommunerne kræver penge ind gennem større brugerbetaling så kræver regeringen med støtte fra enhedslisten flere penge ind gennem skattestigninger i deres finanslov problemet med at kræve flere penge ind fra borgerne er at borgerne også er presset på deres økonomi øget brugerbetaling eller øget skattebetaling kan få læsset til at vælte for en familie og derfor bør politikere altid være bevidste om deres ansvar over for borgerne dermed går disse tiltag

der balancerer på kanten men problemet med beslutningsforslaget er at det er fuldkommen ufinansieret dette er et afgørende problem det er uansvarligt at komme med denne type ufinansierede forslag det svarer lidt til at tilbyde nogen et gratis måltid mad for derefter at løbe fra regningen venstre mener med andre ord at formålet med beslutningsforslaget er positivt

at sfoerne i stedet for at være omfattet af folkeskoleloven bliver omfattet af dagtilbudsloven

vi socialdemokrater kan støtte enhedslistens beslutningsforslag det kunne vi heller ikke for tre år

i foråret to tusind og ti men derimod fordi b forslaget giver os mulighed for at tale om vores børns vilkår

en aktiv og sammenhængende hverdag for vores børn og unge er et vigtigt emne for os socialdemokrater hvilket også tydeligt skinner igennem i regeringens udspil gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen vi skal passe på at vi voksne ikke udelukkende indretter børnenes hverdag i firkantede og usammenhængende kasser som kun giver mening i et større samfundsperspektiv

altid være det enkelte barn

var jeg selv ordfører og her fra talerstolen sagde jeg bla vi socialdemokrater arbejder for som mange ved at skabe en helhedsskole at skabe en sammenhæng mellem skolen om formiddagen og pasningstilbuddet om eftermiddagen dengang påpegede

på en harmonisering af reglerne

sfo og fritidshjem som dengang var reguleret i to forskellige lovgivninger og tilmed under to forskellige ministerier nemlig undervisningsministeriet og socialministeriet i dag er ressortområdet med den nye regering samlet under ministeriet for børn og undervisning så langt så godt men vi mener fortsat at en harmonisering af reglerne vil være hensigtsmæssig og derfor handler et af vores afbureaukratiseringsforslag da også om at give kommunerne øget adgang til en fælles ledelse for folkeskolen

og fritidstilbud og dermed samle reglerne om fritidstilbud i folkeskoleloven og ungdomsskoleloven ligeledes ønsker vi at give sfo lederen en fast plads i skolestyrelsen dog uden stemmeret

og forpligtende samarbejde mellem skolens undervisning og fritidsordningerne og for at styrke samarbejdet og skabe synergier mellem lærere og pædagoger der skabes med andre ord stor lokal frihed til at indrette skolen og fritidstilbud så det imødekommer lokale behov skolen kan inddrage fritidstilbuddenes medarbejdere og lokaler i skoletiden og skolens lærere og faglokaler kan bruges i fritidsaktiviteterne efter skoletid

hvis forældre er højtuddannede og mange af de socialt dårligst stillede gør ikke brug af fritidstilbuddene derfor skal vi sammentænke fritidstilbuddene med skolen og sikre

og praktiske læringsaktiviteter der kan understøtte fagligheden og bryde med den negative sociale arv

det lokale kommunale selvstyre skal styrkes og forældrebetalingen til fritids og klubtilbud skal fortsat være et kommunalt anliggende samtidig med at vi naturligvis skal følge udviklingen for kommunale takster tæt

må jeg gå ud fra betyder at hvis de så stiger vil man gøre noget

stiller ikke

folkeskoleloven og ikke hører under dagtilbudsloven

i øvrigt også som tidligere ordførere har påpeget

få noget finansiering på det manglede jo også for tre år siden

blive helt klar på på finansieringen hvis det nu skal genfremsættes

mulighed for det inde under folkeskoleloven i forhold til at

vurderes jeg mener at det er hvert tredje år uden at jeg sådan helt nøjagtigt kan huske det

finde pengene når man laver et loft

at forstå hvorfor vi har to

så derfor ønsker vi jo også en harmonisering

altså skal med og som ministeren sagde

meget meget

der er en lille gruppe børn som ikke benytter sig af skolefritidsordningen derfor var det rigtig godt med den her heldagsskole

får fri klokken fjorten

er det klokken femten og for de ældste elever

femten tredive så der er altså ikke tale om at børnene skal være i skole hele

de udfordringer som vi står med i forhold til skolen

er det med at gå ind og se på lektiehjælp en rigtig vigtig del

og det er en rigtig rigtig god hjælp for netop de udsatte grupper og de børn som ikke har de samme muligheder

det har ministeren jo allerede redegjort for enhedslistens beslutningsforslag giver altså god mening vi vil fra dansk folkepartis side gerne tage forslaget om et loft over forældrebetalingen med til forhandlingerne om folkeskolen som enhedslisten som bekendt ikke deltager i forslaget i sin nuværende form kan vi dog ikke støtte da der ikke er tilvejebragt finansiering for loftet men da enhedslisten sidder i regering kan man jo passende tage en snak med de øvrige regeringspartier om denne del

skyld understrege at enhedslisten ikke

have tilført nogle midler det kaldes populært at dute altså det udvidede totalbalanceprincip i det her tilfælde har enhedslisten ikke dutet men

ruttet med pengene og det er selvfølgelig lidt ærgerligt

er vi i radikale venstre meget optagede af at sikre bedre overgange i børnenes liv og også sikre en mere sammenhængende skoledag

lederen har en plads i skolebestyrelsen i stedet for at vi får det delt endnu mere op hvad den anden del

det er en sympatisk idé som flere af de andre ordførere også har nævnt man skal bare gøre sig klart at det koster

milliard kroner er altså rigtig mange penge til sammenligning

hele det massive løft vi laver af efteruddannelsesindsatsen i folkeskolereformen hvor vi nu går ind og sætter handling bag ordene om at alle lærere skal efteruddannes i de fag som de underviser i

den økonomiske situation vi står i

vi må skabe arbejdspladser og derfor må vi vende

og i radikale venstre kan vi ikke støtte forslag som ikke er finansierede jeg tror mere på den model der ligger i folkeskolereformen hvor vi jo går ind og siger at

en lidt længere sammenhængende skoledag det

har kommunerne så mulighed for når nu børnene skal gå lidt kortere tid i

kommunale selvstyre fungerer på

noget der sker af sig selv at taksterne bare stiger det er

stilling til ude i den enkelte kommunalbestyrelse

et kommunalvalg hvor man har chance for at stemme på det parti

milliard kroner til sammenligning

vi for en milliard kroner sikre at alle vores lærere er uddannet i de fag de underviser i bare for at få det på plads

trange økonomiske situation vi gør

og være sikre på at det vi gør er det allerbedste

tilbage til enhedslisten er at man er nødt til at finde pengene før man kan komme og

hvorfor mener

i radikale venstre kan vi ikke støtte et forslag der ikke er finansieret

sfoerne i nogle af landets kommuner men også at

for enhedslistens forslag og vi forstår godt at man rejser diskussionen set i lyset af prisudviklingen over en årrække men ikke desto mindre kan vi

foregår der i øjeblikket en forhandling om folkeskolen

og derfor giver det bedst mening at diskutere

områdets generelle fremtidige struktur når folkeskolen kender

alle sammen at mange kommuner har det svært økonomisk og det er formentlig også grunden til at nogle kommuner har følt sig nødsaget til at hæve priserne næppe fordi de gerne vil men fordi det har været nødvendigt for at få økonomien til at hænge sammen derfor giver det heller ikke mening at foreslå en så drastisk ændring uden at henvise til

der er formentlig tale om en ganske stor økonomisk udgift minimum en

der skal løftes lokalt hvis beslutningsforslaget bliver gennemført og vi kan i sf ikke umiddelbart se hvordan kommunerne skal finde pengene skal forslaget derfor realiseres vil det kræve en grundig diskussion med kommunerne så vi sikrer os at de

kommuner der har det økonomisk hårdt får mulighed for at gennemføre en ændring uden at det går ud over andre opgaver så for nuværende kan vi ikke støtte forslaget

hvis vi finder en økonomisk model hvorved vi kan dute kommunerne som det så smukt hedder

i bemærkningerne til sit forslag dermed tager enhedslisten jo

jeg er helt enig med enhedslisten i at bliver forslaget vedtaget som det ligger med en heldagsskole

i bemærkningerne fra enhedslisten når de skriver at der så vil være risiko

hver forælder må gøre op med sig selv hvad der passer ind i deres families behov

at få sit barn passet i en skolefritidsordning har vi kun set

er jeg også medlem af et parti som hylder det kommunale selvstyre

ude i kommunerne at kunne beslutte det her men det er da bekymrende at priserne stiger og stiger det glæder mig så at

jeg i dag hvor jeg har fulgt debatten kan høre at

er pludselig blevet mange der er enige om det vi kan ikke støtte forslaget som det ligger her jeg synes det er en vigtig debat jeg synes faktisk at vi måske bør afvente

forhandlingerne om folkeskolereformen

både enhedslistens og forældrenes bekymring

heldagsskole

sammenhængende skoledag blandt andet på side tretten

at det handler om at det er

og fritidsliv skal slutte og så skal man

får fri klokken fjorten de mellemste klokken femten

løft af folkeskolen står at at det er en heldagsskole det ord bruges ikke

syv timer per dag fem gange syv timer er fem og tredive timer

man lægger meget vægt på at der er en gruppe børn som ikke benytter sig

sfo i dag og at vi har en lille gruppe børn som ikke klarer sig ret godt når de kommer ud af skolen

det er fælles udfordringer vi har jeg må stadig væk sige at som jeg ser det

loft på klassekvotienten

vil det være et angreb på det kommunale selvstyre hvis vi siger at det skal ligge et andet sted og

af mange af folketingets partier

som har været inde på og som også anerkender at

de sidste ti år bare i perioden fra to tusind og syv til to tusind og tolv er forældrebetalingen

med to og tredive procent det betyder at det i nogle kommuner er dyrere at have sit barn

i at sfo men

forældrebetalingen og fordi det er en knap som kommunerne har

det er noget vi har forsøgt

vi har snakket om i lang tid

et større råderum

hvis forældrebetalingen bare får lov til at

set at den har gjort og som vi alle sammen

min holdning er bare at årsagen aldrig må være økonomien

er blevet givet tilsagn om at man fra ministeriets side vil følge udviklingen i taksterne det synes jeg er

og jeg håber også at det betyder at hvis taksterne stiger yderligere

en mulighed for at gribe ind over for det jeg betragter det i hvert fald

kun handler om forældrebetalingen

dels fordi det handler om økonomien dels fordi konsekvensen af at forældrebetalingen stiger vil

stadig væk har behov for i sfo alderen fritidshjemsalderen altså

seks til ni år samtidig handler forslaget også om at man harmoniserer fritidshjem og

der er nogle helt anderledes krav

sfoerne i dag og det betyder jo at der også

forskel på indholdet det handler blandt andet om at man stiller krav om børnemiljøvurderinger i fritidshjemmene

i enhedslisten mener vi at børnemiljøvurderingerne er et rigtigt godt redskab til at kigge på

godt børneliv og til at kigge på hvordan

er meget stor forskel på det der foregår i skolen og det der foregår i

samme målgruppe og lagde dem i den samme lovgivning det forhindrer jo ikke at der stadig

liggende i den samme lovgivning men det

to forskellige pasningstilbud til præcis den samme børnegruppe

været et stort ønske

skolebestyrelsen men lå for sig selv det synes jeg

i skolen

beslutningsforslags intentioner med ind i folkeskoleforhandlingerne

til sidst vil jeg bare lige

koster penge

for det vil være forskelligt fra kommune til kommune fra hvilken kasse der

at det her forslag bliver finansieret af at vi kan lave dut reguleringen på en anden måde eller at det her forslag bliver finansieret af at

der kommer flere penge ud i kommunerne

jo er blevet skåret ind til benet det var bare ikke min opfattelse inden

i forhold til finansieringen men er ikke sikkert at vi kan komme så langt

enighed om det handler om børnemiljøvurderingerne det handler om alle de andre ting som ligger i dagtilbudsloven og som ikke ligger i folkeskoleloven altså de ting som er med til at sikre det gode børneliv det håber jeg i hvert fald vi kan arbejde videre med

vi kan ikke bare skrive et beslutningsforslag der koster en

får lidt flere penge at rykke med så der tror

ikke ord er nok ligesom ord heller ikke er nok

hvor man gav skattelettelser for fire milliard kroner hvis vi rullede dem

rigtig god velfærd for og

milliard kroner til det her område mener enhedslisten så virkelig

over forældrebetalingen når man nu selv siger

lavede sidste sommer det er fire milliard

kan gå til det her forslag det synes jeg faktisk

og det synes jeg fordi vi i enhedslisten mener

men dem som ikke kan få fripladser

lavtlønnede som har en kort uddannelse og

selv om deres forældre ikke lige har råd til at betale for det

om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den fjerde april to tusind og tretten jeg giver først ordet til

for det kræver en ændring

den evangelisk lutherske kirke er den danske folkekirke

nogen gang på jorden men man kunne jo ændre tingene på en anden måde ved at nedsætte en kirkekommission et udvalg der skal komme med en forfatning for folkekirken

igen man kan sige at mistanken til det kunne være at man nu forsøger at lave et klart snit hvor man inden for § fire ramme adskiller kirke og stat så meget som man

og så lader det være op til eftertiden at fuldbyrde adskillelsen af stat og kirke

jeg vil mene at det der er i gang

gør at vi bør overveje folkekirkens

regeringen og det vil sige ministeren skylder at svare på hvad det egentlig er man vil med en forfatning hvad det er man vil med folkekirken

der er ikke nogen tvivl om at danmark som kulturnation har sine historiske rødder dybt plantet i kristendommen og at det nuværende danske samfund

fra disse rødder i den forstand er danmark utænkeligt uden kristendommen

som denne forpligtelse der vidner om en lang historie et langt

mellem staten på den ene side og kirken på den anden side det er rigtigt at § seks og tres da grundloven blev indført i atten ni og fyrre

og at løftet aldrig blev opfyldt men årsagen var at blandt andet grundtvig

allerede ved grundlovens vedtagelse indså at en forfatning og et kirkeråd

en ulykke for folkekirken

med dette spørgsmål

er mit spørgsmål hvordan ser regeringen på forholdet mellem stat og kirke skal udvalgets forslag udmøntes i en synode

og folkekirken som grundlovens § fire udtrykker vi mener at den nære forbindelse mellem staten og folkekirken er et gode forbindelsen er et gode for de næsten firs procent af danskerne som er medlemmer af folkekirken forbindelsen forbindelsen er et gode for folkekirken som sådan og den er et gode for staten og det politiske liv i danmark den nære forbindelse er et gode for den enkelte almindelige dansker for den har bidraget og bidrager fortsat til at fastholde folkekirken som en bred og rummelig

kirke folkekirken er bred og rummelig i den forstand at den er til stede overalt i danmark og samtidig er der i folkekirken plads til mange forskellige holdninger derfor er der plads

alle døbte danskere som ønsker at være med i den

omfanget af deres deltagelse i det kirkelige liv den nære forbindelse er et

gode for folkekirken som sådan for forbindelsen har bidraget og bidrager fortsat til at folkekirken kan holde sammen som én fælles kirke i stedet for at blive splittet op i flere kirker hvis folkekirken splittes op i flere kirker kan de let komme til at

usympatisk konkurrence med hinanden og det kan være skadeligt for det

er kirkens kerneopgave nemlig at forkynde og være en kirke for

flest muligt danskere den nære forbindelse er også et gode for staten og det politiske liv for folkekirkens bredde og rummelighed betyder at folkekirken hverken kan eller vil spille en samlet rolle i forhold til den politiske

den enkelte dansker for folkekirken som sådan og for staten at folkekirken også i dag kan stå som et nationalt samlingspunkt der tilbyder et nærvær og et indhold både i hverdagen og når stort set hele nationen er sammen om glæde eller sorg folkekirken kan være det samlingspunkt i kraft af den betydning som kristendommen

har haft og stadig har for den danske kultur og samfundsliv folkekirken kan også være et sådant nationalt samlingspunkt fordi et meget stort flertal af folket er medlemmer af den af disse grunde ønsker regeringen altså at fastholde den nære forbindelse mellem staten og folkekirken samtidig ønsker regeringen imidlertid at der skal laves et grundigt eftersyn af den måde som folkekirken styres på

fastslog regeringen ved sin tiltræden i regeringsgrundlaget et danmark der står sammen

folkekirkens grundlovssikrede særstilling at indrette en mere tidssvarende og

styringsstruktur for den danske folkekirke

forfatning ordnes ved lov

tilkendegav regeringen også at vi ville nedsætte et udvalg til at komme

til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken med en klar ansvarsfordeling for folkekirkens økonomi og indholdsmæssige forhold dette udvalg

blev som bekendt nedsat i september sidste år før udvalget blev nedsat blev der holdt en konference hvor en meget bred kreds af kirkefolk og politikere deltog

konference var der meget bred konsensus om at tiden er inde til at der bliver arbejdet med en modernisering af folkekirkens styre før udvalget blev nedsat havde jeg drøftelser med mange forskellige enkeltpersoner og grupperinger i folkekirken som tilkendegav den samme holdning og nedsættelsen af udvalget skete efter grundige drøftelser med alle folketingets partier om udvalgets kommissorium og

sammensætning jeg har har ved flere lejligheder takket partiernes kirkeordførere for deres meget konstruktiv deltagelse i de drøftelser som førte til at alle partier bakkede op om en nedsættelse af udvalget

udformningen af udvalgets kommissorium jeg synes også at det er på sin plads

når vi nu i dag har en stor og principiel debat om forholdet mellem stat og kirke det er nemlig for mig at se uhyre væsentligt at der

en bred opbakning både i folkekirken og blandt de politiske partier når man sætter et arbejde i gang der måske kan føre til væsentlige ændringer af

den måde som folkekirken styres på

fuldt ud klar over at der blandt de politiske partier er forskellige holdninger til om der skal ske ændringer i folkekirkens styre

hvordan disse ændringer i givet fald skal være jeg tror også at der er forskellige holdninger til

blandt de tyve medlemmer i det meget bredt sammensatte udvalg

kan komme noget frugtbart ud af udvalgets arbejde jeg vil også gerne fremhæve et par ting fra udvalgets

det er en forudsætning at udvalget arbejder ud fra den danske folkekirkes tradition for en decentral opbygning på grundlag af de lokale sognemenigheder rummelighed frihedslovgivning mindretalshensyn og demokratiske valgte organer den anden

det ene er hvordan det man kalder for folkekirkens indre anliggender skal styres og reguleres

som har med folkekirkens kerne som kristen kirke at gøre det andet tema er

folkekirkens fælles økonomi det vil sige fællesfonden og den mere

tilskud til folkekirken udvalget er således ikke et

udspil til at der kan etableres et kirkeligt organ som kan bestemme alt muligt i forhold til sognemenighederne og menighedsrådene udvalget er heller ikke et udspil udspil til at der kan etableres et kirkeligt organ som

på folkekirkens vegne kan beslutte eller udtale sig om alt muligt mellem himmel og jord før udvalget blev nedsat var der bred enighed blandt både kirkefolk og politikere om at der skal være gode muligheder for en bred debat om udvalgets overvejelser og forslag derfor blev udvalget pålagt at præsentere nogle af de foreløbige resultater af

overvejelser her i foråret så de kan blive diskuteret inden udvalget afslutter sit arbejde med en egentlig betænkning

derfor i løbet af få uger aflevere et idéoplæg og jeg har forstået at det både indeholder en række principielle overvejelser om folkekirken og forskellige modeller for hvordan styring i forhold til indre anliggender og fælles økonomi kan tilrettelægges

overbevist om at der bliver tale om et oplæg som rummer stof til omfattende eftertanke og debat derfor har jeg også fået udvirket at fristen for afslutningen af udvalgets arbejde er blevet udskudt fra udgangen af dette år til udgangen af marts næste år det betyder at der er tid og plads til at diskutere udvalgets foreløbige overvejelser i seks måneder

for talen hvor der blev sagt meget smukt og godt om

det kunne jeg faktisk selv have sagt og ja der var mange gode ting i talen

tanken om en forfatning og et kirkeråd jeg ved at det af regeringen nedsatte udvalg stadig arbejder

som udvalget vil foreslå i forhold til en ny styringsstruktur vi har tilbage at se om kirkeministerens magt vil blive begrænset

for en ny styringsstruktur er der så grund til bekymring hvad angår folkekirken og et kirkeråd ministeren ministeren kan undlade at svare under henvisning til at udvalget stadig ikke er færdigt men sagen er jo bare at det var og er ministeren og regeringen der vil have en styringsstruktur for folkekirken et er altså hvad udvalget foreslår noget andet er hvad ministeren og regeringen vil

i et interview

mellem kirke og stat og gjort kirken mere demokratisk medlemmerne glade og økonomien mere gennemsigtig en ny styreform for folkekirken i danmark vil styrke kirken og dens forankring i samfundet tiden er moden til det

får ude i de kirkelige kredse siger manu sareen eller kirkeministeren han ville hilse det velkommen hvis folkekirken i danmark i endnu højere grad end i dag udtrykte holdninger og deltog i samfundsdebatten

tænk jeg har svært ved at glæde mig over dette rædselsscenarie der for mig mest af alt forekommer

et mareridt tænk hvis vi havde et kirkeråd som i sverige hvor en kirkelig elite kunne tage patent på kirkens holdning til klimaet miljøpolitikken flygtningepolitikken krigen i syrien

som kirkeministeren åbenbart ser som et forbillede for sin egen idealkirke her i danmark det svenske kirkeråd fungerer i dag som en katapult for politiske og ideologiske budskaber og er på den måde blevet en aktiv spiller i den politiske debat

jeg skal ikke undgå at nævne at kirkeministeren undgår at nævne at båndet mellem stat og kirke

i sverige men at båndet mellem stat og kirke er kappet over fordi stat og kirke er adskilt forhenværende socialdemokratiske statsminister göran persson har i sine erindringer givet udtryk for at det som han fortryder allermest i sin politiske karriere er at han var med til at stemme for

er en af de få ting som ifølge ham var med til at binde svenskerne sammen

hvad ville der ske hvis folkekirken i danmark i højere grad end i dag utrykte holdninger og deltog i samfundsdebatten jeg har en rimelig god fornemmelse af hvad der ville ske danskerne ville tage afstand fra den form for synodalt pavedømme hvor en kirkelig elite tager patent på de rigtige holdninger danskerne er faktisk protestanter helt ind i marven vi siger nej til den form for topstyring af folkekirken vi siger nej til kirkeråd begge vil betyde en adskillelse ikke af kirke og stat men af kirke og folk

folkekirkelige græsrodsdemokrati som

men som tager udgangspunkt i sognet den lokale sognekirke

og at alle dermed kan være med uanset politisk observans det afgørende er at kirken skal kendes på evangeliet og ikke på et sæt af politisk kirkelige holdninger som det sker

i grundlovens § fire hvor der står

er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten folketinget konstaterer endvidere at der af regeringen i september to tusind og tolv er nedsat et udvalg der inden for rammerne af § fire arbejder med forslag til en ny styringsstruktur for folkekirken det kunne munde ud i et forslag om et kirkeråd eller en synode folketinget pålægger regeringen at den i overensstemmelse med § fire understøtter og værner om folkekirken folketinget pålægger endvidere regeringen at den respekterer det forhold at sognene og de enkelte menighedsråd udgør fundamentet i det folkekirkelige demokrati

fremtidigt kirkeråd eller en synode skal kunne udtale sig på folkekirkens

danske folkekirke har lige siden indførelsen af en fri grundlov i atten ni og fyrre haft stor betydning

med de frihedsrettigheder og værdier som samfundet bygger på

fire også helt central nemlig den evangelisk lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten den bestemmelse slår fast

derfor er det også vigtigt at vi i samfundet og i folkekirken i langt højere grad italesætter den lutherske pligtetik der fordrer at borgerne er aktive medspillere samt tager ansvar over for hinanden og samfundet det er særlig vigtigt

hvor vores værdier bliver udfordret netop i dag

og i dette år to

er der god anledning til at minde

helt naturligt at tage grundtvig med i denne sammenhæng i to hundrede og tredive året for grundtvigs fødsel pligten over for næsten og samfundet forener netop de tre gamle men stadig aktuelle tænkere så der er en lige

folkekirken bygger på medlemmerne af sognemenighederne derfor er fællesskabet i de enkelte sognemenigheder helt centralt det vil venstre værne om fundamentet for folkekirken er det enkelte folkekirkemedlem og er sognemenighederne

også glædeligt at omkring firs procent af danskerne er medlemmer af folkekirken og tilslutter sig fællesskabet der det understreger også den store mangfoldighed og rummelighed der hersker i folkekirken i venstre glæder vi os også over frihedsbestemmelsen i grundlovens § syv og tres hvor der står borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke gud på den måde der stemmer med deres overbevisning dog at intet læres eller foretages som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden det er også en helt central bestemmelse som ud over friheden for den enkelte

til at sikre pluralismen og mangfoldigheden i samfundets udvikling i venstre ser vi meget frem til at det udvalg som nu sidder og ser på en ny styringsstruktur for folkekirken kommer frem med forslag der kan danne baggrund for en bred folkelig debat inden vi politikere tager stilling til hvordan det fremtidige forhold mellem stat og kirke skal være men for venstre er det centralt at der ikke sker et brud mellem stat og kirke ligesom det også for

som tidligere understreget at folkekirkens medlemmer og sognemenigheder får en styrket betydning

vedtagelse folketinget konstaterer at grundloven sætter rammerne om forholdet mellem folkekirken og staten i danmark i grundloven hedder det således at den evangelisk lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten folketinget konstaterer endvidere at regeringen i september to tusind og tolv nedsatte et udvalg der inden for folkekirkens grundlovssikrede særstilling skal komme med

til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur i folkekirken med en klar ansvarsfordeling for økonomiske og indholdsmæssige

folketinget forventer at udvalget under sit arbejde får den fornødne tid til at høre folkekirkens forskellige organer folketinget afventer udvalgets første afrapportering og ser frem til en bred folkelig debat om den fremtidige folkekirkelige

sin stillingtagen til et kirkeråd

aktiv medspiller i den politiske debat jeg vil

han ser på

begravet enhver form

at diskutere hvilke praktiske ting man kan foretage sig i folkekirken

menighederne og menighedsrådene der kan være

som skal ændres selv om vi abonnerer på den bestående ordning og er en stærk tilhænger af den folkekirke vi har i dag så jeg ville egentlig synes at det havde været rart hvis vi inden debatten overhovedet gik i gang fik begravet den kirkeråds eller synodetanke

kan gå ind for seks ud af otte er det er det som

vi mener at det er vigtigt at det det

menighedsråd og alle andre aktører i den danske folkekirke får mulighed for at give

mening til kende og på baggrund af

at nu får vi en folkelig debat

betyder at man ikke kan have en holdning

tilkendegive den i stedet for at

nogen der har anfægtet religionsfriheden i danmark det eneste der står i § fire

at den evangelisk

så det er ikke anfægtet men men mit spørgsmål er er jo ganske enkelt hvad

ordførerens holdning til et kirkeråd som man har det i sverige

forstå hvorfor man putter med hvilken holdning man generelt har altså

en aktiv rolle i i debatten jeg spørger bare er et kirkeråd noget som socialdemokraterne kan tilslutte sig vil man gerne have en kirkelig elite der kan udtale sig på kirkens vegne kan man forestille sig

ikke at ændre den danske folkekirke har udviklet sig og skabt en bedre rummelighed hvor kravene til graden af de enkelte medlemmers tro på kristendommen ikke længere er så fastlåste en folkekirke hvor der skabes rum til at den enkelte selv kan finde sin egen tro der er med andre ord plads til alle som ønsker at være med

folkekirke er blevet mere rummelig så eksempelvis homoseksuelle vielser nu kan finde sted en ændring der viser at folkekirken følger med den samfundsmæssige udvikling og accepterer forskelligheder hvilket er helt afgørende hvis det fortsat skal give mening at have en statslig kirke kirken skal naturligvis lytte til det samfund den er en del af

fortsat områder hvor kirken kan gøres mere tidssvarende i sf ønsker vi eksempelvis et kig på om ikke kirken kan styres bedre og mere tidssvarende vi ønsker en reform af folkekirken der blandt andet ser nærmere på ansvarsfordelingen og styringsstrukturen og det var derfor glædeligt at man i september sidste år efter en konference med konstruktiv debat i selskab med kirkefolk kunne konkludere at der var en bred enighed om en mere moderne organisering af folkekirken og at vi på den baggrund i fællesskab kunne nedsætte et udvalg der skal komme med forslag til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken og med en klar ansvarsfordeling for folkekirkens økonomiske og indholdsmæssige forhold og vi støtter naturligvis det fremsatte

sfs holdning til at man eventuelt fik

kirkeråd som det svenske kirkeråd der kunne udtale sig

kan blandt andet ske ved at civilregistreringen overgår til kommunerne og ved at statens støtte til folkekirken gives som et bloktilskud eller

er præsterne der skal finansieres af kirkesamfundet og så finansierer vi fra statens side kirkerne

men et egentligt kirkeråd således som man har lavet

går jeg varmt ind for at få adskilt kirken fra staten

vil det betyde at vi kan udvikle vores demokrati det betyder jo ikke at vi ikke alle sammen kan tro på en gud eller hvad vi nu tror på

en privat sag som blandt andet betyder at jeg hverken kan eller skal fortælle hvad jeg eventuelt tror på vi ved jo godt at vores grundlov indeholder en paragraf

som fastslår at den evangelisk lutherske kirke er vores statskirke

at staten betaler en del af udgifterne

en del af det underlige ved folkekirken som er hævet over alle andre former for tro blandt det danske folk

når man skal have navn som vi alle

og når vi dør kommer den evangelisk lutherske kirke ind over når unge mennesker skal bekræfte deres tro på den evangelisk lutherske tro gennem konfirmation bestemmer de lokale myndigheder om de skal gå til konfirmationsforberedelse i skoletiden eller ej

sker det under overskriften kristendom

det er håbløst gammeldags i forhold til nutidens udvikling hvor også børnene har brug for en meget bredere undervisning i

idéhistorie tænk hvis man ville kalde timerne for

i det har vi også en mærkværdig skelnen mellem statsanerkendte og ikkestatsanerkendte trosretninger det vurderes af statskommissærer som vender tommelen op eller

at sætte gang i en bred folkelig debat om

i denne forening som vi kalder folkekirken når vi skal være ærlige

på kant med demokratiet vi ved jo godt at vi lokalt har nogle store debatter for eksempel om kirkelukninger det ville jo være langt bedre hvis denne debat

der reelt er medlem af denne forening som blandt andet kan tage hul på den debat om hvad kirkerne skal bruges til skal der være rockkoncerter

åbne huse for hjemløse eller modeopvisninger til sidst vil jeg godt

herunder retten til ikke at tro folketinget konstaterer samtidig at religion er en privat sag og arbejder derfor for en adskillelse af kirke og stat folketinget ønsker endvidere at udvide ytringsfriheden ved at afskaffe

folketinget konstaterer at regeringen har nedsat et bredt udvalg

og folkekirkens ordning i det hele taget

gang vi hører ordet folkekirke nævnt er i atten tre og fyrre af

stemte for grundloven han endte med at undlade at stemme og en af

jeg herre christian langballes tale

christian langballe

hylder noget som man næsten kan kalde for en museal statskirke i

i lov om menighedsråd vi havde ganske vist nogle forsøg der lå forud for

få lagt en ekstra trekant oven i toppen i form af

ikke er ønskeligt og dermed kan jeg tage herre christian langballes spørgsmål

er blevet nedsat det her udvalg og jeg vil også sige at jeg

menighedsråd provstiudvalg stiftsråd og så videre får

struktur jo netop er et resultat af en knopskydning

mere og mere stat der er blevet mere og mere regulering og dermed suger

de sogne som både herre christian langballe og jeg synes er kernen i det som vi

den svenske stat er et forbillede overhovedet jeg synes det er frygteligt at høre at den svenske kirke har holdninger til om skibe skal være dobbeltskrogede eller ej men lad dem om det det er svenskere vi må gøre det på vores egen

ikke herre christian langballes bekymring for at en synode ligger lige om hjørnet overhovedet for mig at se er der intet der tyder på at det er et massivt ønske blandt folkekirkens medlemmer at vi skal have en synode i danmark overhovedet så jeg deler ikke bekymringen og som ministeren sagde i sin indledende

for det nedsatte udvalg at der skal være et centralt beslutningsorgan eller at der skal være et organ som kan udtale sig på hele kirkens vegne

holde fast i at vi skal have den brede debat inden vi tager stilling til hvad der der skal ske fremadrettet mit ønske vil være at det er inspirationen

hvordan kirken skal struktureres fremover og at det hverken bliver udvalgets præcise anvisninger eller et folketing som skal sidde herinde og beslutte hvordan tingene skal være fremadrettet

forslag til vedtagelse men tilslutter sig forslaget fremsat af venstre socialdemokraterne det radikale venstre sf

det vil sige at man for egen regning

er årsagen til debatten årsagen til debatten er også at jeg så har citeret

to tusind og elleve gerne vil have et kirkeråd der kan tage del i den

samfundsmæssige debat hvilket vi

egentlig er lidt underligt og er lidt besynderlig diskussion fordi selve forfatningsspørgsmålet og den konference som

henviser til i april to tusind og

manu sareen havde tromlet hen over folkekirken og regeringen

flere henviste til som en årsag til at man

mere regulært hvis kirkeministeren holdt sig i skindet

processen og siger uanset hvad

en proces som netop er lagt ud til

folkelig debat derfor kan vi ikke støtte herre christian langballes

for at sige det ligeud jeg ved godt at der er nogle som

mener om sig selv at være mere kirke end andre og som gerne vil have at kirken kan udtale sig om alle mulige spørgsmål

jeg vil bare mene at

er døden for folkekirken hvis det kommer til at ske

som udgangspunkt at det kunne være

for den står simpelt hen i vejen for en ordentlig diskussion om

om en synode eller et kirkeråd

jeg forstår ved en museal folkekirke

folkekirkens indre ordning og struktur når dette udvalg har afsluttet sit arbejde

§ seks og tres som siger at folkekirkens forfatning ordnes ved lov den lov er bare aldrig kommet

været nedsat tror jeg tre kommissioner de sidste en hundrede og halvtreds år til at komme med forslag til en kirkeforfatning men der er aldrig opnået enighed om en

folkekirken aldrig har kunnet enes om hvordan en sådan lov skulle se ud i brede kredse har

og gjorde folkekirken til en politisk spiller denne spiller er der ikke mange

kristendommen er et religiøst forhold og hver enkelt kristen kan have sin egen opfattelse af hvordan det retfærdige retfærdige kristne samfund skal se ud og der vil aldrig være en og samme opfattelse af dette desuden har præsterne som samfundsborgere vidt forskellige politiske opfattelser og jeg er helt sikker på at hvert parti herinde har medlemmer som er præster kristendommen kan ikke levere én politisk formel eller holdning og ingen kan hverken i trosspørgsmål eller i politiske spørgsmål tale på alle kristnes og hele den evangelisk

kirkes vegne derfor finder jeg det også uheldigt i hvert fald hvis det er korrekt

kirkeministeren den tredivete oktober to tusind og elleve

jyllands posten hilste det velkomment hvis folkekirken i danmark i endnu højere grad end i dag udtrykte holdninger og deltog i samfundsdebatten folkekirkens medlemmer og præster kan deltage i samfundsdebatten og de gør det så sandelig også i deres

om søndagen jeg hører da tit prædikener er meget uenig med præsten

det betyder så ikke at

organ oven over der skal fortælle hvad den rigtige eller den forkerte udlægning er

derfor har folketingets så også været stedet hvor folkekirkens forhold

ved forskellige love og hvor kirkeministeren udsteder bekendtgørelserne som regulerer de indre forhold og stiller krav til hvordan provsterne præsterne bisperne og menighedsrådene skal forvalte det sker i overensstemmelse med grundlovens § fire som simpelt hen fastslår at den evangelisk

er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten at understøtte betyder

og punkt to at staten er forpligtet over for den så den er levedygtig så vidt så godt men det er måske alligevel ikke godt nok i fremtiden og det er her debatten står for folketinget har jo ikke samme nære tilknytning til meninghedslivet og troen som de forskellige grundlovsfædre havde vi må se i øjnene at afstanden lige så stille vokser derfor opfordrede jeg selv som kirkeminister det tilstår jeg menighedsrådene præsterne provsterne og bisperne til sammen en vinter eller

at diskutere med hinanden hvordan de helst så løfteparagraffen indfriet og kirkeforfatningen udformet på den måde ville den blive et resultat af

for lovarbejdet

at sætte en proces i gang som gik nedefra og op den nuværende kirkeminister

haft tålmodighed til det han har nedsat et udvalg som skal komme med forslaget

sagde i sin indledning og vi vil afvente hvad dette udvalg kommer med i den forbindelse finder vi det vigtigt at folkekirken gives den nødvendige tid til at kommentere udvalgets tanker undervejs at udvalget altså ikke er en slags synode som pludselig fortæller hvordan det skal være

politisk forum så bliver mange skræmt væk fra folkekirken denne balance forventer vi at udvalget finder og derefter må der komme en bred folkelig debat og til slut i givet fald en folketingsbeslutning

ordføreren gør sig i forhold til hvad folkekirken er for en størrelse nemlig at den i høj grad hviler på sognene

skal komme med nogle modeller som ikke nødvendigvis er groet ude i sognene men som er sådan nogle

som man kan sidde og abstrahere over når man sidder og kigger på folkekirken som en

vedtagelse som vi lagde op til og

den rigtige folkekirke den historiske folkekirke og ikke sådan et eller andet

at man lavede den ene bekendtgørelse

af menighedsrådsmedlemmer provsteforeningen og præsteforeningen men for mig forekom det forkert og jeg sad som minister og sendte

tog kræfter fra det værdifulde sognearbejde

vi har rundtomkring i landet

folketinget kommer længere og længere væk fra jer der sidder jo også medlemmer af regeringen som ikke er medlemmer af folkekirken i gamle dage

været tilfældet for nogle år siden det vil sige at der kommer større og større afstand mellem det her forum og kirken og derfor sagde jeg hvis i kan finde ud af hvordan i gerne vil have jeres ordning så lytter

det er også et problem at regnskabsdelen er blevet så svær at man bruger cirka halvfjerds til

hvad de her forskellige regnskaber

kan ordføreren bekræfte at grunden til at løfteparagrafen aldrig bliver opfyldt

en ulykke for folkekirken og man kan sagtens lave nogle bestemmelser om at kirkerådet ikke må udtale sig men den dag hvor der står en journalist med en mikrofon og spørger om kirkens holdning til krigen i syrien skal der nok være en der svarer

at kirken skal kendes på evangeliet og ikke på et sæt

jeg godt lige sige til herre christian langballe

som kunne belaste menighedsrådene yderligere

det blev taget af lovprogrammet og det var præcis fordi jeg følte at nu skulle de altså have fred til selv at få lov

var imod folkekirken og folkekirkens præster

efter kaldet og for lidt efter troen så sådan kan vi jo alle sammen begynde at citere gamle fædre men for mig er det afgørende at kirken får en stærkere mulighed for selv at organisere sig og at dette folketing og ministeren ikke den personlige minister det er klart

man ønsker rundtomkring hos kirkefolket da jeg som kirkeminister foreslog præsteforeningen at jeg lod være med at udnævne præster

de forskellige sogne så der kan komme mange holdninger

kan sige at afstanden er blevet større så vil jeg spørge ordføreren om

i at staten i virkeligheden er kommet til at

bliver reguleret mere og mere detaljeret

det egentlig er et paradoks at det er sket og at der måske er brug for at vi

svinge lidt tilbage

staten trækker sig mere tilbage regulerer mindre og

da jeg så igennem hvad mine forgængere havde lavet og intet ondt ord om mine forgængere

hvor mange ting der i virkeligheden var blevet kastet ned over det af regelændringer

præcis som fru mette bock siger derfor er staten kommet til at fylde mere og derfor skal den trænges tilbage hvis den kan jeg synes det

opfordrede til så har den nuværende kirkeminister speedet processen op ved at nedsætte udvalget det har vi accepteret

se hvad det kommer med men min hensigt var præcis den samme som fru mette bocks nemlig at trænge staten mere tilbage ministeren mere tilbage

man kan smide ting hen hvis man ikke

enige om tingene derude derfor

også at vi som politikere må have mod til at sige at nu må folkekirkens medlemmer og præster og så videre

de ville have ændret gennem stifter og så videre for vi har jo oppefra ændret

og hvad de kunne tænke sig at tage væk fra kirkeministeriet

vedtagelse i dag også sikret at udvalget kommer til at høre

til at høre folkekirkens organer og ikke bare igen komme med noget synodeagtigt oppefra

siger at det er et underligt tidspunkt at tage den her debat på

præmissen for debatten har blandt andet været et udtryk fra mig i en artikel den tredivete oktober to tusind og elleve i jyllands posten omkring en synode

det der undrer mig er

udarbejde det her kommissorium og jeg citerer udvalget er således ikke et udspil til at der kan etableres et kirkeligt organ som kan bestemme alt muligt i forhold til sognemenighederne og menighedsrådene udvalget er heller ikke et udspil til at der kan etableres et kirkeligt organ som på folkekirkens vegne kan beslutte eller udtale sig om alt muligt mellem himmel og jord alligevel

inden fru mette bock kom ind i salen bare til en orientering

herre jesper langballe også inde på om det her var starten

jesper langballe der sidder i vores udvalg det

med den artikel

det minder mig lidt om det § tyve spørgsmål vi havde for cirka en halv år siden hvor ordføreren også påstod at de kirkelukninger som er i gang her i københavn og som jeg

at der skal lægges op til en bred debat at jeg ikke er bekymret for for

fremtid men det som jeg også siger er

den svenske kirke er båndet løsnet

det jeg så siger er

kan vi rent faktisk få en mere demokratisk folkekirke og det kan jeg ikke se

hvad deres tilgang var til de helligdage som regeringen

på daværende tidspunkt det synes jeg var befriende

deres tanker omkring lige præcis de helligdage altså hvor vigtigt det var for det danske samfund at have de helligdage jeg ved også at biskopperne har lagt op til at der

at kirken har den her slags stemmer

den bygger på en synodetankegang

jesper langballe selv har været med til vi ikke skal have det er slet ikke det

det som vi alle sammen var enige

at hele kommissoriet netop skulle tage afsæt i den respekt som vi har for folkekirken og

med hensyn til det rædselsscenarie som herre christian langballe fortalte om for at bruge herre christian langballes

findes det rædselsscenarie rent faktisk ikke i det kommissorium og det arbejde som pågår lige i øjeblikket og jeg synes det er lidt underligt at vi står her og skal forholde os til lige præcis de ting som de arbejder med vi har jo rent faktisk sagt til dem

her kære venner nu skal i arbejde med det her i

jeres endelige konklusion her til efteråret undskyld ikke til efteråret

forlænget den høringsperiode det ville være disrespekt for det arbejde hvis vi skal stå heroppe nu

og forholde os til de konklusioner som ikke er men alligevel bestemme de ting som udvalget arbejder med

ikke måden at arbejde på det er en disrespekt

jeg vil godt sige at jeg synes det er lidt underligt at høre manu

mærkelige søforklaringer prøv lige at høre her

i sverige er ikke løsnet kirke og stat er adskilt det vil jeg godt bede kirkeministeren om at bekræfte kirke og stat er adskilt det andet er hvis folkekirken skal have en

et spørgsmål i den samfundsmæssige debat kræver det at der er et organ der kan udtale sig på kirkens vegne om man kalder det organ for en synode eller bruger det danske ord

for egen regning nu i dag udtale os om alle mulige politiske spørgsmål også hvis vi

egen regning hvis man gør som i sverige betyder det

en holdning at kirken får en bestemt politisk holdning til bestemte

om at løsne båndet i danmark

kirken mere demokratisk og økonomien mere gennemsigtig

det er den tilgang jeg har

den tilgang jeg kom med da vi skulle lave et kommissorium så var der andre partier

forskellige holdninger og sådan er det jo når man går ind og laver et stykke politisk arbejde vi gav lidt og vi tog lidt alle sammen men vi blev enige og det virker som

og alt det arbejde vi har lavet er kommet som en stor overraskelse

engang gentage hvad jeg læste i min tale en gang til

til at arbejde og til at komme

taler om sverige

må jeg sige at det giver sig selv at der må være en instans og det er der i sverige nemlig et kirkeråd

muligt i dag for folkekirken fordi folkekirken så at sige er de mange stemmers kirke og så i øvrigt at det afgørende jo selvfølgelig er at kirken er kendetegnet ved det kristne budskab

at kirken kan udtale sig jo kræver at der er en instans eller et organ der kan udtale sig

udvalget er således ikke et udspil til at der kan etableres et kirkeligt organ som kan bestemme alt muligt i forhold til sognemenighederne og menighedsrådene udvalget er heller ikke et udspil til at der kan etableres et kirkeligt organ som på folkekirkens vegne kan beslutte eller udtale

komme med konklusioner som vi så stempler herinde i folketinget

nogle anbefalinger og beskriver nogle scenarier hvad ved jeg og så begynder den folkelige debat

som det her udvalg nu måtte komme med det tror

når vi skal ud at fortælle om det arbejde

kan være en start til en adskillelse af kirke og stat og så videre

som jeg har læst i medierne for det er virkelig en disrespekt for det arbejde som udvalget

savnede nogle klare tilkendegivelser af hvorvidt kirkeministeren vil stå ved det udsagn

som et forbillede for den danske folkekirke

og diskussioner med hensyn til noget der betyder noget for os alle sammen nemlig den danske folkekirke det er klart at folkekirken har en betydning ikke blot for statens skyld men også for danmarks skyld

det er meget afgørende for danmark som nation at den

åndelige kraft som folkekirken har været

og at kristendommen

har præget så at sige os alle sammen

man kan tale om kulturkristendom eller hvad man nu vil

som nation så derfor er folkekirkens tilstedeværelse i det danske samfund jo faktisk af utrolig stor betydning også for det samfund som vi har i dag men jeg takker for debatten og takker for